for nogles vedkommende sommerferie og

til samme dagsorden i dag torsdag den sjette september

at hun nedlægger sit hverv som medlem af folketinget

to tusind og atten til samme dagsorden torsdag den sjette september to tusind

esben lunde larsen venstre meddelt mig at han nedlægger sit hverv som medlem

atter kan give møde i tinget

debatten tegnsprogstolkningen kan ses direkte

og fyrre stykke tre

en og fyrre stykke fire

en og fyrre stykke tre litra

indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget

som midlertidige medlemmer

naturligvis også angår godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af folketinget for holger k nielsen således som det fremgår af

ud fra at der ikke er indsigelser jeg

modtaget indstilling om at første stedfortræder for

brigitte klintskov jerkel godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den toogtyvende juni to tusind og atten

efter at brian mikkelsen den enogtyvende juni nedlagde sit mandat

i nordsjællands storkreds malou lunderød godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den sjette september to tusind og atten efter at christine antorini den femte september to tusind og atten nedlagde sit mandat og at anden stedfortræder for venstre

godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den anden oktober to tusind og atten da esben lunde larsen nedlægger sit mandat

stedfortræder har meddelt at han ikke ønsker at overtage det ledige mandat jeg har endvidere modtaget indstilling om

merete scheelsbeck godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den sjette september to tusind og atten i anledning af rasmus

godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med

stedfortræder for radikale venstre i sjællands storkreds rasmus helveg petersen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den sjette september to tusind og atten i anledning af zenia stampes orlov

serdal benli godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tredivete september to tusind og atten i anledning af holger k nielsens orlov er der nogen der ønsker ordet

det er ikke tilfældet

så skal der regnes det er en svær opgave i det her tilfælde

så har jeg fra vores to

efter at dagsordenen er offentliggjort er der

forestå optællingen der stemmes om ændringsforslag nummer en af et mindretal tiltrådt af et mindretal de medlemmer der stemmer for bedes rejse sig

tre og syv stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire seks

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer otte og ni uden for tillægsbetænkningen af skatteministeren som vedtaget

vi stemmetallene lige om et øjeblik

forhandlingerne er åbnet og den

af regeringens finanslovsforslag det lyder næsten som om finansministeren

i finanslovsforslaget for regeringen fortsætter de sidste tre års sparekurs på kernevelfærden det ændrer en enkelt finanslov i et valgår hvor man leger julemand ikke på jeg tror danskerne oplever at vores velfærdssamfund er under pres

det er konsekvensen af at regeringen tre år i træk har skåret ned på velfærden mens der bliver flere børn og flere ældre sparer regeringen så der er færre offentligt ansatte til at tage sig af dem det er virkeligheden for nylig så jeg en pudseløjerlig film med christopher walken og

en fed fidus kørende for sig

dusør så afleverer de hunden får pengene

danskerne gennemskuer det fupnummer som regeringen forsøger sig med for selv om man deler gaver ud i et enkelt valgår og bruger penge på gourmetrestauranter og e sport der jo kan være fine initiativer i sig selv så kan det altså mærkes når kernen i vores velfærdssamfund skoler sygehuse ældrepleje svækkes sandheden er at velfærden er blevet udhulet med statsministeren ved roret og den kurs vil regeringen fortsætte efter valgåret omsat til virkelighed har det betydet at ansatte i ældreplejen og sundhedsvæsenet må løbe hurtigere for at passe deres arbejde

skal løbe endnu hurtigere i fremtiden i sidste uge havde jeg fornøjelsen af at møde martin martin er sosu assistent ved center for korttidspladser i sønderborg kommune det er der ældre borgere kommer på vurderingsophold eller rehabiliteringsophold når de bliver udskrevet fra sygehuset men endnu ikke er klar til

her befinder borgeren sig så i en periode det kan være en uge det kan være op til flere måneder men i modsætning til på sygehuset er det ikke uden omkostning

sønderborg skal man betale en hundrede og tre og tyve kroner om dagen for opholdet

det kan være svært at få det til at hænge sammen når en enlig pensionist skal af med otte hundrede og en og tres kroner om ugen for at være syg det sker at borgerne siger til

det skal ikke koste patienter penge at blive raske i det danske sundhedsvæsen for socialdemokratiet er fri og lige adgang til sundhed en grundsten i vores velfærdssamfund socialdemokratiet vil derfor gøre

den uretfærdige brugerbetaling der er på akutpladser for ældre medborgere og det er større tryghed og nærhed socialdemokratiet har fremlagt en to tusind og fem og tyve plan for dansk økonomi det er vores rettesnor for hvordan vi understøtter og udvikler det helt unikke danske velfærdssamfund

regeringen derimod skifter jo planer ud som vinden blæser vores to tusind og fem og tyve plan afspejles i vores finanslovsprioriteringer for to tusind og nitten vi vil investere i kernen af den danske model i velfærd for alle det er ti år siden den største økonomiske krise i nyere tid ramte heldigvis har politisk rettidig omhu sikret os at vi er kommet ud på den anden side og at vi endda i dag befinder os i en højkonjunktur hvor vi endelig har lukket det hul i beskæftigelsen der opstod som følge af finanskrisen det er godt

og udvikle det fundament som vores velfærdssamfund er bygget på så alle kan gå trygt ind i alderdommen med vished om at der er tid til omsorg og pleje i vores sidste år eller om den nuværende regerings sparekurs skal fortsætte

men hvor der fortsat vil være brug for at vi prioriterer velfærden det er grundlæggende et valg om hvordan man vil prioritere det økonomiske råderum der er skabt i socialdemokratiet har vi slinger i valsen vi skal skabe tryghed om velfærden det er ikke bare tomme valgløfter og slogans som bliver opsat i store annoncer og som ikke holder når de skal omsættes til de barberede budgetter siden den nuværende regering er kommet til i

to tusind og femten er der allerede blevet fem tusind færre ansatte i den offentlige sektor det er dybt bekymrende og det sætter sine spor i jammerbugt kommune

er det hver tiende medarbejder der er forsvundet i lolland kommune næsten hver femte vi har set besparelser på velfærden de sidste tre år og regeringens egne planer viser med al ønskelig tydelighed at det er en stil man vil fortsætte fremadrettet det kan et enkelt års valggaver ikke ændre på

det vil desværre også afspejle sig i antallet af plejepersonale på ældreområdet

for vores børn spørger man i finansministeriet regner de jo som altid gerne

frem til at der med den nuværende regerings planer i perioden

og tyve til to tusind to tusind og fem og tyve vil blive titusind færre offentligt ansatte uanset hvordan man vender og

kan gode intentioner om afbureaukratisering altså ikke dække over så massive

i socialdemokratiet præsenterede her til morgen har vi fire hovedprioriteter for finansloven for 2019 vi skal sikre tryghed om

og et grønt og bæredygtigt danmark og vi skal sikre større retfærdighed i vores skattesystem

sikre et stærkere velfærdssamfund med en bedre omsorg og værdighed i vores ældrepleje så der er tryghed for at vores ældre får en værdig alderdom og hvor vi genskaber nærheden

ikke blevet afsat tilsvarende midler i ældreplejen når kun en ud af fire danskere har tillid til at de kan forvente en værdig ældrepleje så skal vi sætte ind der skal være tid og medarbejdere nok til at sikre nærvær derfor vil vi prioritere et markant løft af ældreplejen i to tusind og nitten og vi skal have et opgør med brugerbetalingen for ældre patienter der er blevet udskrevet men

for to tusind og nitten vi skal genskabe nærheden i vores velfærdssamfund der med kommunalreformen er blevet centraliseret for meget og for hurtigt alle danskere skal opleve at kunne komme hurtigt til et hospital og at politiet er til stede lokalt

socialdemokratiet i de kommende forhandlinger at nærhospitaler prioriteres og at der oprettes tyve nye nærpolitienheder dernæst skal et bæredygtigt og grønt danmark prioriteres langt højere

på en milliard kroner vi ønsker brede politiske forhandlinger om reelle løsninger til gavn

der skal være tryghed om danmarks budget og derfor vil jeg også opfordre finansministeren til at indkalde til brede forhandlinger i stedet for at

socialdemokratiet er klar til at gå konstruktivt til forhandlingsbordet

jo mere får vi sikkert også i

ikke kom ind på er de rørige ældre dem som

er jo sådan at når man ser over tid har satspuljen jo udhulet den købekraft som danske folkepensionister har ret markant og det vil jo fortsætte hvis man ikke gør noget ved det

klar til at se på hvordan man kan få stoppet den

fra to tusind og nitten vil man udhule købekraften yderligere for en enlig med fem hundrede og seksten kroner om året og det vil jo så fortsætte med fem hundrede og seksten kroner yderligere også i

lavet tilpasninger og justeringer på på pensionsområdet har vi jo faktisk heller ikke fået løst hele udfordringen

restgruppeproblematikker og forskelligt andet der er faktisk relativt meget som taler for at at man bør kigge på hele pensionsområdet i et bredt perspektiv dansk folkepartis forslag er jo også blevet regnet igennem og har en meget meget lille virkning så i den sammenhæng må man sige

større perspektiv med de udfordringer som den nuværende regering ikke fik løst blandt andet fordi man jo nedlagde den udmærkede pensionskommission som som sr regeringen havde nedsat

som som det i givet fald ville give med dansk folkepartis forslag er jo ikke det som som kommer til at gøre den

store forskel og så er vores hovedprioritet vores hovedprioritet altså at sikre at der er en ordentlig og værdig ældrepleje og der tror jeg faktisk ikke at vi er uenige

man kan sige at hvis vi nu er inde i et opsving og det kan man forvente at vi er i ti år

så være omkring næsten seks tusind

har udhulet folkepensionens købekraft med

synes vi er meget en anden ting som ordføreren

er det her med at der har indsneget sig brugerbetaling

vi er fuldstændig enig med ordføreren om

stoppe men spørgsmålet er så hvordan vi stopper det

sundhedsvæsen altså med at vi

vi har jo staten vi har regionerne og vi har kommunerne

hen med det her at at man altså insinuerer at hvis man fjerner det led der i dag ikke har brugerbetaling så skulle det være en fordel altså hvis man nedlægger regionerne det tror jeg

tværtimod tror jeg at det er en utrolig god idé at

er nødvendigt det er klart at hvis man skal fjerne brugerbetalingen på akutpladserne

ganske enkelt at der bliver færre akutpladser

når man bliver udskrevet meget tidligt fra

sted hvor man får en ordentlig pleje af et dygtigt og kompetent personale

betalingsringen tolv minutter

sidste gang var i opposition nu kommer man så med nogle nye planer og vi må se hvordan det går med dem nej jeg vil notere mig at man her i ly af natten er kommet med en brochure og det er vel i ly af natten

med noget men nu kommer man så med en brochure med nogle løse overskrifter

en bekræftelse af en anerkendelse at vi har gode tider i danmark hvorfor har vi gode tider

igennem mange år har gjort en massiv indsats

lavet strukturændringer og fået øget produktiviteten og i det hele taget skabt gode tider og i al beskedenhed har venstre

spidsen for regeringen i tretten ud af sidste sytten år så jeg opfatter det som socialdemokratiet kommer med her til morgen som en

for alle og der har vi jo så forskellen mellem venstre og socialdemokratiet for vi ønsker at få alle med og ikke kun dem der har

planer det er fuldstændig rigtigt at vi fremlagde en to tusind og fem og tyve plan i to tusind og seksten i to tusind og seksten fremlagde venstre jo en helhedsplan

så fremlagde den efterfølgende vlak regering sin to tusind og fem og tyve plan i i to tusind og sytten om højere pensionsalder lavere topskat nedskæringer på velfærd og massive arbejdsudbudsreformer den holdt også kun i et halvt år så kom vlak regeringen jo så med en modereret plan her i efteråret to tusind og sytten

skal lave justeringer på overførselsområdet og forskelligt andet skabe et arbejdsudbud

som jeg kan forstå på fem og halvtreds til tres

kan se at den gode udenrigsminister ikke

i hvert fald forstå at selv udenrigsministeren

at man netop anerkender det

der under vores regeringer

må dog trods alt kunne blive enige om at der

posten kunne skrive i sidste uge har man underfinansieret velfærden

i to tusind og femten og frem til nu og kigger

i de økonomiske planer de økonomiske fremskrivninger frem til

se en udhuling i årene frem til år to tusind og fem og tyve med titusind færre offentligt ansatte er det en god kurs for velfærdssamfundet

det ikke

år kommer flere ældre og flere

kommer flere ældre og flere børn men at velfærden

private forbrug vokser og

er det så virkelig ambitionen på velfærdsområdet at velfærden kun

holde skindet på næsen i de kommende år

faktisk at vokse i takt med velstandsstigningen i samfundet i takt med nye behandlingsformer

og jeg synes især vi skal holde fast i

noget vi har lært af de forgangne tre år med venstre som

af det råderum der ligger i årene ud i fremtiden

behæftet med garantier om at det råderum der måtte blive skabt skulle gå til velfærd det må jo være en diskussion

mellem regeringspartierne

man kan stå på mål for det men sandheden er i hvert fald at råderummet i nogle af de efterfølgende år er relativt presset

som minimum at leve op til det demografiske træk

ikke afholde os fra i givet fald

at finansiere det udvidede demografiske træk på en procent vækst i den offentlige sektor

ordføreren

i sin tale men hvis martin skal have

at der bliver så mange flere ældre betyder så også at der er en langt større efterspørgsel

pengene ikke fulgt med havde man haft den kurs som socialdemokratiet lagde op til

brug for så det er rigtigt at der

jyllands posten sidste uge kunne gøre op til

finde en masse nye penge nej det er ikke

er socialdemokratiet også et økonomisk ansvarligt parti

anvist hvordan vi vil udvide

blandt andet ved som

at hvis der bliver brugt lige så mange penge som socialdemokratiet lægger op til næste år så vil det strukturelle underskud blive større

yderligere fut under kedlerne i dansk økonomi og øge kapacitetsproblemerne i dansk økonomi og er det særlig fornuftigt

intet lært af nullerne hvor de også bad om at der skulle bruges flere og flere penge

øgede indtægter for en milliard kroner der kommer ikke til at være nogen som helst øget

rigtig positiv oplevelse da

fik presset den nuværende regering

med deltagelse af alternativet det vil jeg gerne sige tak for

også klart at der her er noget hvor jeg først og fremmest ser at vi bliver nødt til at arbejde sammen

er vi faktisk nu i den ret ejendommelige situation at vi er nødt til at importere fossile brændsler fra udlandet det peger jo selvfølgelig også på at vi er nødt til

at at vi skal være meget påpasselige og opmærksomme på at at vi ikke bliver afhængige af regimer ude i verden som vi ikke har lyst til at være afhængige af og rækkefølgen er jo enkel

at afskaffe det værste kullet så skal vi tage olien og til sidst gassen og dermed i sidste ende nå den ambition som vi har i to tusind og fem og tyve og som regeringen har i to tusind og halvtreds

at man vil stoppe de to procents

at stille krav om to procents effektivisering

tid i går aftes på at sidde og forberede dagens debat og dermed måske har overset at vi ret klart og tydeligt

en del af vores finanslovsforslag nu er at der ikke skal

og nu er det så landbrug og transport som det handler om

en slags grøn revolution

skal ske inden for få årtier

nu og det kræver altså at vi også kommer

vi især har fokus på så er det jo som herre

transporten hvor vi har en

mål om at have femhundredetusind grønne biler i år to tusind og tredive det er helt afgørende

en begrænsning af udledningerne fra fra især transportsektoren

har finansieret det hele punkt for punkt

det anslås at koste omkring

for hvor

sikre en en grøn omstilling af transporten det kunne jeg hvert fald bemærke da partiet

tv avisen i sommer

biler og det handler ikke kun om elbiler når vi taler grønne biler

i det bredest tænkelige perspektiv altså dels elbiler dels pluginhybridbiler dels brintbiler og hvad der ellers måtte komme af teknologier som vi ikke kender til nu så handler det lige så meget om at der også er de strukturer der skal til

er klart nok at det naturligvis

hvis den omstilling af registreringsafgiften som regeringen lavede

dansk folkeparti havde været en teknisk baseret

er også klart at den samlede finansiering af det her

noget der skal findes i finansåret to tusind og nitten men vi skal i gang

en grund til at socialdemokratiet insisterede på sammen med andre partier

at vi netop kan udmønte i retning af den grønne transport

er problemet med de såkaldte papirer fra socialdemokratiet der er jo

kunne få mange grønne biler ud at rulle meget hurtigt

lige præcis det at de de mange der kører rundt i firmabil prioriterer at have en grøn bil frem for en gammel dieselhakker det vil virkelig være noget

det handler om de samlede strukturer og det handler også om infrastrukturen så er det også bare sådan at når herre torsten schack pedersen stiller sig op

handler om at venstre i hvert fald ikke har de samme ambitioner nemlig at vi skal have en stor klimaomstilling jeg er glad for at det konservative

at de faktisk på det her område

hvor mange penge

derfor ville det bare være befriende

jeg står og er sådan lidt mavesur

man

om grønne biler og derfor er det også lidt væsentligt at kigge på at det eksempelvis når vi taler om plugin hybridbiler

salget går ret stærkt i øjeblikket det kan godt være at det ligger lidt stille

det går faktisk ret stærkt

ambitionerne er der og det er klart at vi også gerne vil med ind og påvirke de forhandlinger som er på klimaområdet uagtet

de nødvendige prioriteringer for de hundrede million

det det anerkender jeg gerne så selvfølgelig skal

en position hvor vi afskærer os fra for eksempel at komme med i forhandlingerne eller for den sags skyld

afskærer os fra muligheden for at kunne prioritere ud fra det

pensionskasserne spurgte hvad skal alle de mennesker leve af det samme har vismændene spurgt om og de viste samtidig at der faktisk er råd til at gøre det på en anden måde hvad mener socialdemokratiet egentlig om det

så vi kan få vasket tavlen ren

men det vidner så også om at netop det at have et forlig er med til at sikre at man også kan

være meget uhensigtsmæssigt at opsige et forlig som kan sikre os at vi netop har en bestemmende indflydelse i forhold til det når det er sagt skal vi selvfølgelig være sikre på at folk også får en værdig alderdom og der er også udfordringer på tilbagetrækningsområdet som ikke

og halvfjerds elektrikere i går

hvad skal de mange mennesker leve af når de bliver tvunget ud af arbejdsmarkedet længe før de kan gå

et enkelt år

fns bæredygtighedsmål

er den mest kompetente til at udtale mig om men selvfølgelig giver det mening at måle

for at se på det samlede område det er selvfølgelig

man sig til de planer

gratis omgang synes jeg nok at komme med den udmelding særlig set i lyset af de seneste spørgsmål her hvor det er meget svært

få svar

venstre for at ville spare på sundhedsvæsenet

hørt omtalt socialdemokraterne er kommet med jeg må forstå at

af slagsen det koster omkring fem og tyve milliard

frem imod år to tusind og tredive skal vi prioritere grønne biler på mange forskellige måder dels som jeg har indikeret ved at ændre på måden man laver firmabilsordninger på dels ved at udrulle en infrastruktur og meget andet

nødt til at anfægte det når fru jane heitmann taler om de mange

landets statsminister står i nationale dagblade i store annoncer og skal gøre et stort tal gældende så er nødt til at gå tilbage til år to tusind og et jeg kender ikke beregningerne bag venstres tal

hvert fald konstatere at tænketanken ae rådet regnede på det og fandt frem til at af de fem og halvfjerds milliard kr man bryster sig af ligger de to og halvfjerds milliard

to tusind og ti

ikke evnet mere jeg forstår godt den bitterhed men jeg

indsats hvor skal pengene

tale i store forblommede overskrifter det er så let at stå og sige at man holder sig

fortsætter den negative udvikling det kan jeg godt føle mig lidt bitter over hvad vil vi gøre i forhold til prioritering på det grønne område vi vil prioritere inden for det samme råderum som regeringen gør

hvis der er noget der vil gavne i de områder

være til gavn selv og det vil være til gavn for erhvervslivet som efterspørger deres kompetencer derfor er

regeringens besparelser på uddannelsesområdet i de forgangne tre år har jo ført til at der hvor der er længst til de store byer og der hvor der er længst imellem de studerende rammer de besparelser hårdest

er det så sådan at man vil holde op med at spare på det næ man har søreme tænkt sig at fortsætte

at køre en grønthøster igennem uddannelsessystemet det får ikke alle med tværtimod ekskluderer det nogle af de borgere som fru anni matthiesen og jeg

en enorm opgave som vi ikke kan løse i to tusind og nitten alene

vi også tager højde for at byskoler og landskoler skal have

så er de hægtet af økonomisk og de har fået dårligere vilkår blandt andet som følge af mange af de reformer som blev gennemført under den daværende

en af de reformer var skattereformen i

og tolv hvor man valgte at sige at man ville gå ned i lommerne på de arbejdsløse dagpengemodtagere

og tage en del af den indkomstfremgang de skulle

når den her reform er endeligt gennemført i to og tyve fordi man hvert år snupper

arbejdsløses indkomst ikke fortsætter i de kommende år så mit spørgsmål er vil en socialdemokratisk regering hvis den får

stoppe den her mindreregulering og sikre

arbejdsløses indkomst

der står længst fra arbejdsmarkedet kommer ind

glad for at også enhedslisten har været med til at sige nej til at udhule de ordninger der er for at importere udenlandsk arbejdskraft til danmark

får nogle ordentlige muligheder for at lade sig efteruddanne lad mig bare minde om at den nuværende regering netop har sparet

så så der er desværre nogle udfordringer også

mindre end hvad man ellers ville have gjort når vi når frem

den mindreregulering på trods af at den æder

får en købekraftsfremgang

vores prioritering er at få danskere

også gerne vil det andet men jeg tror sådan set også vi er enige om at det allervigtigste vi

får de bedst tænkelige muligheder så er det andet altså spørgsmålet om hvordan ydelser med videre kommer til at se ud selvfølgelig noget vi kigger på løbende og som der også er

at gøre nu så er det at sikre at man har mulighed for uddannelse og efteruddannelse

at komme ind på arbejdsmarkedet at vi forhindrer at der sker en løndumping

skal tale om indhold end hvor vi skal slås om hvad vi er uenige om

topskattelettelser selskabsskattelettelser og andet er pillet ud

at kæmpe noget ud men mere bruge forhandlingerne på at tale om

finanslov til at være en god afbalanceret finanslov så udgangspunktet er langt bedre end vi tidligere har været vant

komme bag på nogen som betyder noget for dansk folkeparti er selvfølgelig ældreområdet når man ser finansloven

af i to tusind og nitten til et meget vigtigt emne nemlig rekruttering

er det ikke pengene alene der hjælper

at sørge for at de arbejdsvilkår som sosu medhjælperne ude i kommunerne har bliver bedre

og desværre har man også få timer der er meget få sosu assistenter som er ansat syv og tredive timer rigtig mange er desværre ansat på mindre

helt ned til fem og tyve timer

selvforsørgende med en lille timeløn og relativt få timer

diskutere videre med regeringen

folkepensionen blevet udhulet den købekraft som enkelte folkepensionist har er ikke den samme som man kan se

at købekraften er blevet mindre for

folkepensionist det er satspuljen og det er bestemt ikke angreb på satspuljen satspuljen har givet rigtig mange gode tiltag men vi må sige at finansieringen er gal og det har vi også altid sagt i dansk folkeparti men vi er dog en del af satspuljeforliget vi ønsker at vi får en debat om

så det er jo ikke fordi der ingen penge er til socialt arbejde hvis man tager cirka halvdelen af finansieringen ud

man vil gøre hvis man tager pensionisterne ud af ligningen altså at pensionisterne ikke fortsætter med at få udhulet deres folkepension

er blevet til tolvtusind for et par og otte tusind

højkonjunktur og hvis vi fortsætter med

man får mindre hvis det fortsætter

mange folkepensionister synes at tusind kroner

ti år snakker vi altså omkring seks tusind

et udestående det kan man jo også se i ældre sagens blad at statsministeren siger

sag for alle der er reelt ingen tabere prisen

men ældre er ligesom alle os andre

ved at tage de sidste timer så modregningsreglerne skal vi

arbejdsudbud en arbejdsglæde og måske også en mulighed for at flere pensionister kan træde roligt ud

og på den måde komme roligere ud

det lidt billigere man skal huske at de penge der er taget ud

rundtomkring anden velfærd som vi kan glæde os over

det er fordi når vi kigger på

en erhvervsskolereform som vi synes er rigtig god

for at kunne træde ind på en erhvervsskole der er elevtallet faldet markant desværre er det sådan og det kunne man jo se i forbindelse med fgu forhandlingerne at vi i danmark desværre har produceret femogtredivetusind unge under fem og tyve år som er visiteret til

ungdomsuddannelse og det presser selvfølgelig

at den gruppe ikke længere kan rekrutteres en anden ting som også presser erhvervsskolerne

en del af dem som vælger selvforsørgelse altså job ufaglærte job

set også godt nok for den enkelte men derfor er kundegrundlaget mindre for erhvervsskolerne og derfor ønsker vi at

på erhvervsskolerne stoppes i to tusind og nitten vi vil også gerne diskutere

når man indfører noget samtidig

til de små gymnasier vi frygter sammenlægning i fremtiden fordi man skal rationalisere og så får vi længere til uddannelse

er behov for vi kan jo se at vi har nogle udfordringer

handler det egentlig om at blive rask

i dag oplever borgerne måske mere end nogen sinde at det det kommer til at handle om

hospital og optager en seng hvis der er en anden som har mere behov for

giver mening at være borgeren kommer tættere på hjemmet

så dagen efter med den samme udfordring som man havde i går ligger i en seng tæt på sit hjem i det kommunale koster det pludselig penge flere steder det bliver vi nødt til at få kigget på og den

at nedlægge regionerne eller omstrukturere regionerne

hvor vi har flere politiske lag ikke fungerer vi har to søjler vi har en søjle der hedder region vi har en søjle der hedder kommune

kæmper mod hinanden vi skal have lagt søjlen ned

vi kan se mere og mere at det giver udfordringer at vi kører vores sundhedsvæsen i de søjler

også længere og er friske derfor skal man

samtidig med at vi skal have stoppet den udhuling der er af den købekraft som pensionisterne har for vi må jo sige at det at blive

koster mange penge og så kan man sige

ældre familiemedlem visiteret til en ældrebolig komme på

har fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og

vores politiske holdninger på det her punkt kan

stoppe at ældre skal betale

akutplads og vil herre rené christensen sikre at der også følger penge med sådan at det ikke bare resulterer

skal man indføre brugerbetaling ad bagvejen så det forslag

have fundet en løsning på hvordan vi gør det men vi ser også bare

og det her handler ikke om at tale ned til

bare sige at fra reformen kom og

de producerer noget men spørgsmålet om det politiske lag hvad skal jeg sige egentlig har udspillet sin rolle

den diskussion vi gerne vil løfte også fordi vi ser

kan dansk folkeparti

at det her hvis vi finder den rigtige måde

og det er en diskussion vi gerne vil tage og her er det heller ikke fordi det er størrelsen af økonomien

en seng og det kan vi ikke have

det mekaniske det her demografiske træk altså også

der kommer flere ældre det er jo et faktum de bliver også friskere og sundere og det er

men hvordan ser herre rené christensen

metode at føre finanspolitik på

en til en sådan at man fylder helt op

men at man også har gjort tingene mere hensigtsmæssigt

at arbejde klogere i forskellige sammenhænge man

en større overlevelsesrate i kræftbehandlingen

er det afgørende og ikke om man i et excelregneark kan sige at det demografiske træk siger en

set om udviklingen i forhold til det udgiftspres der ligger inde i det demografiske træk ligger eksempelvis også udgiften til ikkevestlig indvandring dansk folkeparti vil gerne mindske det demografiske træk ved at vi får færre udgifter til ikkevestlig indvandring

er helt fantastiske man kunne forestille sig at der gik femtentusind ude på motorvejen i

en smal sag om jeg så må sige at bruge nogle flere penge altså det kunne være til asylansøgere ekstra administration dyrt bureaukrati dårlige it systemer og hvad

i skolerne i børnehaverne på ældrecentrene

fået det bedre måske snarere tværtimod så min pointe er vel sådan set og

men alene at gå ud og sige at det vigtigste for os er at bruge pengene

og tak for det det var på tide dansk folkeparti har jo indtil nu været med til at stjæle omkring otte tusind kroner om året fra en folkepensionist

stoppe det her for folkepensionister

er rigtig godt det har enhedslisten villet i mange år så det kan vi varmt støtte men mit spørgsmål

folkepensionisterne hvorfor skal vores førtidspensionister mennesker der er ramt af handicap mennesker der ikke har nogen chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet fordi

og udhule deres købekraft vil man det

eller vil man have et opgør med hele det her tyveri

er rigtig mange gode forslag i satspuljen og den har flyttet rigtig meget

eller eller stofmisbrug det er en uretfærdig ordning men jeg kvitterer for at man også vil lade

står allermest væk fra arbejdsmarkedet det kommer jo selvfølgelig også dem til gode som er på kontanthjælp eller dagpenge man har gjort rigtig meget for dem som har problemer på

mange af dem er jo også på kontanthjælp

grøn omstilling at høre

så er det rigtigt at vi fortsætter derudad det vil vi jo gerne gøre på flere parametre

vores bilaftale der gik

og så flytte sig i den retning vi vil også gerne

lige så godt være når den enkelte husejer eller den enkelte boligforening isolerer deres huse gør deres huse mere energirigtige det er også grøn omstilling at bruge mindre energi det handler jo ikke altid om at bruge en anden energikilde

i forhold til fortsat udvinding af

olie er det

se på at udfase det og have visioner deciderede visioner på det grønne område kunne vi se dansk folkeparti der for alvor

seks og firs dem kan vi nu få udfaset og så kan vi få ellokomotiver som jo er grønne

vi har i dag så nej vi vil ikke stoppe

tusind stillinger uden for de store byer

er behov for at holde hånden under alle ungdomsuddannelserne ikke mindst

især uden for de store byer så hvorfor

uden for de store byer så

vi gjort med åbne øjne der må vi så sige at særlig erhvervsskolerne er udfordret af nogle andre parametre det

matematik samtidig med at vi har en højkonjunktur så der

er et lavere rekrutteringsgrundlag derfor mener vi at erhvervsskolerne skal friholdes for to tusind og nitten

vi ser på gymnasierne der vil vi gerne

definition af de mindre gymnasier vi ikke lagt os fast på hvad et mindre gymnasium er

vil vi også gerne diskutere med regeringen der lægger man jo op til at man skal fortsætte til to og tyve

set fortsætte derefter og så give pengene tilbage til områderne men jo ikke på institutionsniveau

lidt skeptiske over for den model som regeringen har lagt op

på nogle af universiteterne kan rationalisere noget fordi man gerne vil en særlig forskningsvej

men vi vil gerne have en udløbsdato

på alle landets gymnasier produktionshøjskoler universiteter og

om noget vi tror der er vi nødt til at sætte et arbejde i gang altså en evaluering af hvad

til den tid der er gået og så træffe

men jeg tror det er vigtigt for alle institutioner om

hvornår stopper det jeg tror faktisk også det vil give noget ro på derude

en værdi i starten men til sidst bliver det jo ikke omprioritering så bliver det jo rene besparelser for besparelsens skyld og de lavthængende frugter

så hvis det her fortsætter bare

risikerer at gå bankerot og må lukke

lokalområde

mindre gymnasier særlig ude i provinsen

fuldstændig enig i analysen hvis man oplever

blive lagt sammen så bliver der længere til

hvornår et gymnasium er et mindre landdistriktsgymnasium

nødt til at få lidt hjælp og det kan vi få i forbindelse med finansloven

er de mindre gymnasier der er vi klare i mælet

også klare i mælet i forhold til erhvervsskolerne

til resten altså hvordan skal vi køre videre med det kan der være en differentiering

lokalområde

også hele plejeområdet og

der mangler fem

det man skulle og hjælper borgeren op igen

indrettet badeværelset så man kan klare sig selv og

i forhold til at man skal komme en til to gange om dagen og hjælpe en borger på toilettet

bruge den nye model som vi også har talt om i finansudvalget

putter ind

for en kvalitet vi får ud og vi skal ikke tale de ældre ned og sige jeres oplevelse af ældrepleje

meget klare meldinger om betydelig finansiering til kommunerne for eksempel når der

konflikten er fuldstændig forsvundet dansk folkeparti lader til at være gået ind i regeringens måde at tænke

vil df fortsætte underfinansieringen af de velfærdsomkostninger

indebære at man hjælper kommunerne med de omkostninger de får eller vil man ikke følge med og ikke betale

er glade for at vi har flyttet os fra at vi kom fra en periode hvor man skar og skar og

så tusind million mere om året øremærket

til kommunerne men det der foruroliger mig allermest nu

til næste år kommer over blokken

at vide at man for eksempel i odense kommune

hen for mange penge på ældreområdet i odense kommune så

kommer over blokken det foruroliger mig at kommunerne går og siger

snakke om værdighedsmilliarder og alt muligt andet men det man er i gang med derude i de kommunale budgetter er typisk

i daginstitutionerne så må vi bare have et klart svar fra dansk folkeparti er man med på igen at bruge pengene på at lette skatten i stedet for at følge med og betale kommunerne når de får større omkostninger til ældre

derfor er min udgift faldet

at hver gang vi bliver en borger mere

nøjagtig det samme i dag som det kostede for fem år siden

de bliver også bedre til at ordne de grønne områder og alt mulig andet det koster mindre og så kan de også lave

jo rigtig godt men der bliver ikke minusvækst i nogen af de finanslove som

laver med regeringen betyde

om man vil

på velfærdsområderne og særlig på ældreområdet

som ikke har fået et grundlag

med en uddannelse efter enten niende eller tiende klasse det betyder da at der er behov for noget

også at der nogle steder kommer færre penge

at gennemføre nu fordi den økonomi som

skal man sikre at der er penge til at regionerne og kommunerne og det offentlige og staten samlet set kan holde sig inden

flere børn i skolerne

når glasdøren lukker

den vil kunne håndtere

om året på ikkevestlig indvandring hvis vi kan bringe det ned med bare ti procent

være mindre har vi så skåret

at gå efter tallet så

i har jo selv gået efter tallet det er fuldstændig rigtigt

minusvækst samtidig med at

moderat stigning i det offentlige forbrug

kan love at der kommer en stigning i det offentlige

de skriver beregning af det

som alle de der skyder på

koster kun en tredjedel af hvad de kostede førhen altså må

faktisk bedre behandlet men til en tredjedel af prisen og det er

siger ikke at der ikke er behov for penge der er behov for penge men hvorfor

diskutere hvad vi så skal bruge pengene på i stedet for bare at diskutere pengene

det skylder dansk folkeparti et svar på jeg vil gerne lige minde ordføreren om en udtalelse som hans partiformand kom med den toogtyvende maj 2017 man skal huske på at når man hæver pensionsalderen ved lov så gør man det for alle så gør man det også for mange af dem der er nedslidte og som faktisk har brug for en pensionsalder så de kan komme væk fra arbejdsmarkedet citat slut det er jo så rigtigt og sandt som det er sagt det er jo derfor det er så

den gennemsnitlige levealder stiger

skal dansk folkeparti opsige det forlig de er med i og mit spørgsmål er

er også nogle som jo har færre timer hvor

kan blive på arbejdsmarkedet i dag er det

for pensionisterne altså det koster at gå på arbejde derfor siger vi

så vil vi gerne give dem en mulighed for at

af det

de er syv og halvfjerds år hvad med alle de mennesker der ikke kan holde til at arbejde så længe

vi står fast på forliget uanset konsekvenserne for de mange mange tusinde

af mennesker jo højere pensionsalderen

er derfor vi har fleksjob det er derfor vi har andre muligheder for dem som har et arbejdsliv men som bliver nedslidte og så kan de ikke fortsætte på arbejde frem til deres pensionsalder de regler er jo ikke sat ud af kraft fordi pensionsalderen stiger med et halvt år

formen for at komme på førtidspension det er blevet ret så svært

nu men det er jo fleksjob der er nede i nogle få timer om ugen der er stigning på og det tror jeg

og

så tak for det samarbejde det har klart betydet meget

også højde for at en hofteoperation kan gøres smartere og billigere

være en fuldstændig afsindig vanvittig model

tusind og seksten hvor kristian thulesen dahl var meget konkret i forhold til at det altså var pejlemærket for hvad der skulle ske af

ordfører om han anerkender det som vi ved fra sosuerne og det som vi ved fra pædagogerne nemlig at de oplever at de har fået færre kolleger inden for de seneste tre år

set er attraktive nok jeg tror at rigtig mange af dem som uddanner sig til det her rigtig gerne

ved at leve af det fordi man har så få timer

glad for at regeringen endnu en gang sætter penge af til at vi skal arbejde med hvordan vi får øget den her rekruttering vi gjorde med sidste års finanslov

ikke alle svarene på hvad det er for en model man skal lave for selvfølgelig er der nogle tider på døgnet

det fra flere sider nu at fordi værdighedsmilliarden overgår til

på det område når de siger få penge så bliver vi jo nødt til at

sige håndfaste måder at styre kommunernes økonomi på

ikke med at låse dem i en kort årrække så må vi låse dem måske endda for bestandig men det er ærgerligt hvis det

man år for år grundlæggende underfinansierer velfærden som man har gjort

hvad der sker i en kommune med de fem hundrede million

komme op i tid men det står eksplicit i den aftale at hun

kernevelfærd så ligger der en masse rundtom hvor vi faktisk godt synes

en kommunal opgave i langt de fleste kommuner at drive et

dør på et eller andet tidspunkt af den arbejdsskade erhvervssygdom

alligevel er dansk folkeparti med til at skære på noget af det vigtigste vi

nemlig arbejdstilsynet i skar i to tusind og seksten tredive stillinger i skar i to

og næste år vil skære fem og tyve stillinger

i at få nedbragt antallet af skadede mennesker

sikre penge til at

godt arbejdsmiljø det der nok er problemet og det er nok

hvor man havde et meget højt niveau og hvor man satte ekstra penge af

år hvor man var væsentlig længere nede

med de tal vi ser i dag kan jeg konstatere at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl at indsatsen simpelt hen ikke virker efter hensigten er det ikke på tide at investere i forebyggende arbejde og spare nogle af de firs milliarder som man mener det koster samfundet og virksomhederne firs milliarder om året

kontrollerer på nu skal vi i gang med de ret store infrastrukturprojekter både

bliver skåret ned i forslaget og det er da nogle af de ting som vi

flere ældre og udsatte grupper kigge langt efter en rimelig hjælp fra fællesskabet sådan er det heldigvis ikke længere danmark er et dejligt land

perfekt land men det er et af de bedste der findes i verden for som

i danmark er jeg født der har jeg hjemme der har jeg rod derfra min verden går og når jeg skuer ud over verden og ser de udfordringer som

men ikke desto mindre er det vigtige detaljer det handler om danskernes hverdag i lyst og nød det handler om vores børn om syge om ældre medborgere om arbejdspladser om at skabe muligheder for de dygtige og ihærdige om tryghed sikkerhed og nærhed for dem der har hjælp behov vi skal dog passe på med at vi ikke laver en fjer om til fem høns når vi prøver at gøre os til over for befolkningen med løfter om at gøre det bedre end vores politiske kollegaer vi skal være troværdige og realistiske om vores ønsker vi kan ikke forvente

for at kravle ned i et hult træ og dernede finde kister fyldt med guldmønter samt hunde med øjne så store som tekopper pengene skal tjenes før de kan bruges et fokusområde for regeringens finanslovsudspil er derfor også fortsat at tilpasse og forbedre betingelserne for at investere og skabe arbejdspladser i danmark lavere afgifter på udvalgte områder mindre bureaukrati og en prioritering af disruptionrådets arbejde med blandt andet uddannelser er skridt i den retning at skabe grobund for investeringer og skabelse af arbejdspladser samt at sikre en velkvalificeret arbejdsstyrke der er omstillingsparat i en tid hvor ændringerne går stadig hurtigere det kan ikke overvurderes som fokusområde for vi skal have råd til at passe godt på hinanden både børn og ældre samt alle dem med ondt i krop og sjæl jeg er derfor også glad for at regeringens udspil netop har et massivt fokus på de her områder at sikre børn en god start på tilværelsen er noget af det bedste man kan gøre for barnets senere tilværelse

som i den lille pige med svovlstikkerne hvor hun fattig og forkommen bliver overladt til nattens kulde

godt nok steg uligheden en smule under den tidligere s ledede regering men vi ligger stadig væk i top og med finanslovsudspillet tager regeringen syvmilestøvlerne på og sætter ekstra fokus på indsatsen for sårbare psykisk syge

os ikke skræmme af rotter i kloakken eller store fisk der vil forsøge at hindre den fortsatte rejse mod et endnu bedre sundhedsvæsen med patienten i centrum også regeringens prioritering af ældreområdet er en vigtig del af udspillet til næste års finanslov vi skal behandle vores ældre medborgere godt og værdigt og ikke som grantræet der glædede sig til sin alderdom hvor det blev pyntet og stod til stads i stuen for så efter jul at visne hen og blive smidt på møddingen

hjælp til kommunerne så de kan rekruttere flere sosu assistenter og en indsats mod ældres ensomhed

gjort landet mindre i dag kan man vel næppe forestille sig dansk infrastruktur uden en storebæltsbro noget tilsvarende tror

en ting er den sparede rejsetid og de nye muligheder som det vil give

måske endnu vigtigere ting er den større forståelse mellem landsdelene vores lille land til trods som en kattegatbro vil kunne give når endnu flere på endnu kortere tid vil kunne rejse igennem landet for at rejse er som bekendt at leve vi har allerede hørt mange kommentarer om regeringens udspil til finanslov duer ikke væk lyder den klassiske oppositionskommentar men sådan havde det jo nok lydt uanset hvad der var kommet af forslag

vel også kunne forvente og måske oven i købet forlange at man selv kommer med noget andet og noget bedre og ikke bare en død krage en gammel træsko og en lomme fuld af pløre i et forsøg på at imponere prinsessen eller befolkningen i et valgår og det har vi endnu til gode

for ikke engang det største parti i folketinget der blandt

kommet frem med en brochure men den er jo så klinisk renset for tal ikke dermed sagt at tal er alt

set ikke på hverken tyve madrasser eller tyve ederdunsdyner for at undgå blå mærker vi tåler godt konstruktiv kritik og forventer da heller ikke at det udspil der nu er lagt frem bliver vedtaget fuldstændig uændret men det kræver at andre partier har noget konkret at byde ind med og mere end kritik bare for kritikken skyld man kan sikkert finde mange forskellige løsningsforslag men det her er regeringens som vi i venstre naturligvis kan støtte op omkring for som finansministeren siger hvad fatter gør er altid det rigtige og så kan jeg

skulle have forbigået nogens opmærksomhed at regeringen med finanslovsudspillet også har fokus på vores nationaldigter hc andersen

der er således en klar sammenhæng mellem ord og handling

og det der kommer ud af munden på ordføreren

sandheden er at vi lever i et land som nok er et af de bedste i verden at leve i

befolkning måles igen og igen som en af de lykkeligste i verden men det går altså også den forkerte vej på en lang række parametre for eksempel

og danskere utrygge

selvfølgelig at de kan se hvad der sker de kan se på en regering der skærer og skærer

ikke nok men dog trods alt lidt men det er jo en sølle trøst når man har skåret massivt i de forgangne år hvad vil regeringen egentlig gøre fremover nu giver man lidt i år

politikken fremover er det fortsat regeringens politik

tre år cirka hvor det gik den modsatte vej

i ressourcetildelingen blandt andet til kommunerne og dermed den borgernære velfærd det er ikke tilfældet under vores regeringer

udgangspunkt i det her demografiske træk der bliver flere ældre der bliver flere børn osv men det er og bliver en mekanisk tilgang til tingene for en ting er at vi har tilført yderligere ressourcer for at sikre at der også er mulighed for at kunne udvikle velfærden men nok så vigtig er den måde som vi bruger pengene på

de to ting lagt sammen giver selvfølgelig nogle muligheder

psykisk syge og sundhedsområdet og andre steder absolut

så sur og negativ

set ikke mig der er sur og negativ jeg er bekymret men det er jeg jo fordi der er rigtig mange danskere der

ikke bare noget de føler det er noget de kan mærke der er ikke den samme velfærd som der burde være der er over sytten procent af den danske

er det gået den forkerte vej med trygheden for danskerne

sikre ordentlig ældrepleje til at sikre

til at svare klart og tydeligt er det fortsat regeringens politik at den offentlige

hverken æren for eller stå og juble over

men det jeg gerne vil måles på er hvad

kommer ud af den tildeling af ressourcer det vi får ud af vores dygtige medarbejdere hvad det

af strukturtilpasninger som gør at vi kan få afbureakratiseret nogle områder så vi kan få frigjort nogle hænder så borgerne netop kan mærke

er alt sammen bare eksempler på hvad det betyder

have en velfærd det er det jeg vil måles på

gjort mere attraktivt jeg skal dog lige sige at vi

søger ind på erhvervsskolerne den kurve er faktisk for opadgående i de her år og det er godt udfordringen er så de ældre kan man sige og en stor del af grunden er vel at vi har højkonjunktur

søge ind og tage nogle af de her ufaglærte jobs og dermed har vi en lavere andel af den gruppe der søger ind på erhvervsskolerne og det er jo en del af forklaringen på det lavere elevtal og det

også er presset økonomisk på erhvervsskolerne

rené christensens bekymring

om adgangen til uddannelse altså den geografiske placering også er vigtig vi mener i hvert fald i dansk folkeparti at det

uddannelser i provinsen der

vælger uddannelse fra så spørgsmålet er egentlig om man

vej at gå men der skal selvfølgelig stadig være kvalitet bag men det er

så det er klart at geografi betyder noget og det er jo det der ligesom skal indgå i blandt andet erhvervsskolereformen nemlig hvordan vi sikrer at de unge som er de områder hvor vi

brug for arbejdskraften men hvor der bare

får de muligheder så vi får dem sat i uddannelse og dermed

som jo lige akkurat er nok til at holde skindet på næsen

fem og tyve men mit spørgsmål er hvordan skal

demografiske træk så hvordan skal nulvækst egentlig forstås er det

bare valgflæsk der skal lyde godt eller eller er det et røgslør en camouflage for en nedskæringspolitik kan vi

præcis den samme som gennemsnittet af alle de andre der er selvfølgelig nogle muligheder

og at lærerne skal være der uanset om der er atten

tildeler vi jo netop noget og øger som herre rune lund jo rigtigt bemærker og jeg håber

men det er bare et tal i den forstand at tallet kunne

eller nul otte og så havde herre rune lund måske været glad men

udgifter på asylområdet havde vi brugt den til ineffektive it systemer

det er jeg fuldstændig ligeglad med jeg interesserer mig for hvad der kommer ud af kvalitet og resultater til glæde for borgerne og ikke for

sin hofte i dag kan det ske ambulant og man kan få den første genoptræning inden man bliver sendt hjem om

jo fantastisk så så ting kan jo gøres mere effektivt men det kræver altså også at

er vi jo ikke ude i nulvækst så er vi ude i minusvækst

jo imod hinanden pointen er jo netop at den nye teknologi

blandt andet på sundhedsområdet og

en lang række andre områder er med til at sikre at den produktivitet vi har i vores offentlige sektor

har været stigende og hvis den produktivitetsstigning fortsætter jamen så

det demografiske træk hvis man interesserer sig for den mekanisme sådan set løst

både kan producere mere være mere effektive

yderligere ressourcer er jo den kombination som jeg ser som den relevante men igen

på en artikel i information den enogtredivete

som siger at regeringens grønne milliard over fire år ikke slår til

at regulere forureningen

transporten og så videre det tænker jeg

gerne spørge ind til om om ordføreren kan uddybe hvorfor man har måttet nøjes med at afsætte en milliard

indgået en energiaftale og det næste skridt er så klimadelen det bliver der så

midler af til i finansloven

sige at vi skal i gang med den grønne omstilling synes

vi har været i gang og er i gang med den grønne omstilling og har været det igennem mange år i danmark vi har jo

en førerposition det kan vi være stolte af

på det her område men vi kan også ved at lave den eksport hjælpe miljøet og klimaet rundtomkring i verden hvor der rent faktisk er

så det at vi både har en erhvervspolitik der dyrker det her og samtidig herhjemme

tredive hvis vi skal nå regeringens eget mål

at regeringen ikke allerede nu begynder at forberede at de sidste fossilbiler

ved at vi kan købe elbiler og det kan betale sig at købe elbiler

josephine fock måske vil støtte som

der synes jeg at det er vigtigt at man dog trods alt kan sætte en ordentlig portion

kan så forhandle om hvordan den skal fordeles men lige præcis specifikt

der fra dag et har et arbejde leverer penge til statskassen

uddannelser som venstre desværre

skære på år efter år år selv om vi ved det rammer allerhårdest uden for de store byer i landdistrikterne

at venstre mener inderst inde

udenlandsk arbejdskraft vi brug for

andre partier sige

at kan vi få den kvalificerede arbejdskraft som vi har brug for så ligger der også et økonomisk potentiale som vi selvfølgelig kan forhandle om hvad skal bruges til og hvis det er en forudsætning at vi kan lave det kryds

det med under forhandlingerne i givet fald

vil bare sige at vi er helt med på at kigge

hvordan vi kan få rekrutteret den arbejdskraft der er nødvendig for at vores velfærdssamfund kan fungere ikke bare i dag og i morgen

og det skal vi have finansieret det kunne vi så for eksempel gøre ved

invitere noget mere kvalificeret arbejdskraft til danmark fra udlandet

at hjælpe og

de radikales side til de indsatser der bliver lagt frem i finanslovsforslaget blandt andet indsatsen for børn

den kommende generation får man børnene godt

større forudsætning for at de også klarer sig godt senere i livet

dermed også kommer ind på arbejdsmarkedet så det tager

jeg så også bare sige at alt hvad der kan

rigtig godt at regeringen sætter fokus på

regeringen skriver at man bruger nul

man bruger det tal til at måle på det er også den diskussion vi har haft her i dag

herre jacob jensen at vi ikke rigtig kommer videre hvis vi bliver ved med at

nævner selv at det er rigtig rigtig vigtigt at børn får en god start på livet for det har betydning for resten

vi har fire tusind færre pædagoger end vi havde før to tusind og otte

i forhold til ældre at der mangler der konkret fem milliard

demografien ikke det samlede demografiske træk men konkret på ældreområdet og

der virkelig skal styrke os og sikre også de nye sygeplejersker og pædagoger

to og tyve når venstre turnerer rundt med

mange greb i værktøjskassen for at afhjælpe de udfordringer der ligger

til hvor mange ansatte der så er

eller i børnehaverne det er sådan set kommunernes ansvar og opgave

når fru lisbeth bech poulsen spørger til at der mangler

igen insistere på at sige at vi får flere ældre ja men fordi vi gør det er det jo ikke ensbetydende med at man så lige kan lave en excelregnearksfremskrivning der hedder at den næste ældre er lige så dyr som den tidligere ældre

sætte pris på men jeg tror man forstår hvad

mere raske mere sunde ja man lever længere og det er også positivt men der sker en parallelforskydning i den retning som ikke gør at fordi vi bliver flere ældre

i excelregnearket ligestille det med at en ekstra ældre er lig med en ekstra krone

at at se på det antal

vi finansierer vores velfærdssamfund og jeg synes

konkret på ældreområdet her og nu mangler der fem milliard

også til ældreområdet på kernevelfærden til kommunerne i den borgernære velfærd det har vi

afsætte en ekstra ældremilliard som jo blandt andet har været med til at sikre at der også kunne laves køkkener og dermed mad til et tusindtal af ældre medborgere som ellers ikke kunne have fået

og det er det jeg gerne vil måles på vi kan godt stå og sige jamen der skal en milliard

men det giver mening at sige hvad er det vi får ud af det her og hvordan kan vi indrette vores systemer og afbureaukratisere som innovationsministeren er i fuld gang med og kommer med et udspil på

vi frigive masser af hænder

tidspunkt spurgt om folketinget ikke også ville gøre noget hvis det var tredive procent af pigerne i en given by i danmark for eksempel slagelse som

selv om vi har ansvaret for socialområdet har vi her i folketinget et ansvar for justitsområdet naalakkersuisut den grønlandske regering

en ny børnelov hvor vi handler hurtigere når vi ved at der er sket et overgreb på børn

noget mere ud af at forebygge overgrebene

handler hurtigere og det er en af de anbefalinger som naalakkersuisut

jeg høre regeringen hvordan man stiller sig i det her spørgsmål

grønland

rende rundt og prikke folk på skulderen medmindre der er særlig grund til det men et politi som er der om det så er en tilkendegivelse af at vi så kan finde nogle ekstra midler

til det grønlandske formål skal jeg her fra talerstolen usagt men jeg vil gerne

der har været et par år og det beklager jeg

til hvem der blev indkaldt til de her forhandlinger der vil jeg

om ikke andet sige at der skal de grønlandske medlemmer

så de indspark og de forslag blandt andet på justitsområdet

politiet skulle handle inden for fire og tyve timer

selvfølgelig vigtigt at få defineret hvad der skal ske inden for de her fire og tyve timer for

men jeg synes sådan set det er vigtigt at understrege at selv om regeringen har afsat fyrre million kroner til at styrke justitsområdet i grønland

det ikke tilstrækkeligt det her er et af eksemplerne på at vi er nødt til at gøre endnu mere på det her område hvis vi vil have det

man kunne omprioritere eller gøre andet for at ramme det her meget meget vigtige område

jeg tror klodshans var socialdemokrat

så var der ragnarok i den blå blok sidste år da

kigge ned over regeringsprogrammet både for denne periode og for tidligere perioder hvor vi har haft regeringsansvaret

sætte flueben ved om ikke det hele så i hvert fald store dele af regeringsprogrammet det gælder på afgiftssiden skattesiden

i den her diskussion indsatsen på kernevelfærdsområder som vi har prioriteret op til sidste valg og

det kommende valg hvornår det end måtte komme

trængte fordi de skal spare to procent år efter år de har elevnedgang og de har et taxametersystem der måske ikke er helt retfærdigt

næste dag sjovt nok lige om morgenen for finanslovsforslagets første behandling siger det stik modsatte

men men vi har selvfølgelig forskellige tiltag blandt andet på erhvervsskoleområdet som jeg har været inde på i et svar tidligere

praktikpladser og andet det er den slags tiltag jeg synes

langt vigtigere end igen at forholde sig til

er en af beregningsforudsætningerne simpelt hen

vil antallet af offentligt ansatte falde med titusind jeg synes i virkeligheden det er tankevækkende at ordføreren ikke er opmærksom på det for det sætter jo den der store kampagne om hvor meget velfærd vi kan få i relief hvis man ikke

et bestemt antal offentligt ansatte det jeg gerne understrege

derfor er det jo ikke i sig selv en opgave at have x tusinde flere eller færre det handler igen om som jeg har sagt tidligere i debatten

i den service som vi skal levere til borgerne det kan ske på mange måder det kan ske

vores uddannelsesområde som har kørt over det seneste år og som allerede har haft voldsomme konsekvenser altså afskedigelse af mange gymnasielærere specielt også ude i vores udkantsområder

nu droppede nedskæringerne virkeligheden var at man

set fortsatte dem et budgetoverslagsår

at man næste år næste år og næste år vil fortsætte med at gå ud og skære i vores uddannelser

kan vi sige i dag at en samlet opposition nu også med socialdemokratiet meget klart siger

får vi flertallet så vil det være slut med det så kan ordføreren anerkende helt faktuelt at ambitionsniveauet

jo kun gætte på hvilke andre politiske områder man af den resterende del af oppositionen kan blive presset til at skifte holdning

det kan vi gætte på

entydigt på hvordan budgetrammen ser ud og

for nogle lovgivningsmæssige rammer vi stiller til rådighed for

for netop at styrke det område så

at der skal skæres år efter år på hendes gymnasium

der vinder næste valg vil hun opleve at det ikke sker

ansætte de rigtige lærere og til at kunne lave det rigtige forløb til at kunne købe de hjælpemidler der er brug for de vil have flere penge til det med oppositionen end med venstre kan vi ikke bare få en helt

sikre en sammenhæng og en større effektivitet på uddannelsesområderne så nej herre pelle dragsted vores ambition rækker langt videre end bare

men

det er måske lettere at svare på for venstre end at svare på hvad venstres politik

er efter næste valg det virker i hvert fald helt uklart

diskussionen om det demografiske træk handler om en mekanisk

råderum der er til rådighed frem imod år to tusind og fem og tyve faktisk er plads til at man samlet set over årene kan leve op til og

kan det lade sig gøre

økonomien hvad er der plads til der er heldigvis plads til en større offentlig vækst

og andre reformer som har været med til at tilvejebringe penge men jeg vil også bare minde om at da vi overtog regeringsmagten i to tusind og femten overtog vi en økonomi som var bragt helt til kanten af det tilladelige med et underskud på nul procent af bruttonationalproduktet

vi selvfølgelig brugt nogle år på at rette op blandt andet med omprioriteringsbidrag og andet men det er bare for at sige vi har nu gjort os den ulejlighed

men på et niveau hvor vi rent faktisk mener at det er

plads til inden for det råderum

til to tusind og fem og tyve at disponere det vil man nødig sige og kan godt forstå det regeringens

til mere hvis man virkelig ønskede det så må venstre jo have nogle andre prioriteringer så hvad er det venstre ønsker at prioritere inden for råderummet når man ikke

klima og miljø og alle de andre områder som vi prioriterer men det står jo i skærende modstrid med det som herre benny engelbrecht selv repræsenterer nemlig en brochure der kom i ly af natten hvor der står at flere

for alle åbenbart også for de allerrigeste så

altså jeg synes diskussionen er på et helt andet niveau end den burde være man burde have læst det regeringsudspil der ligger

og medføre ekstreme vejrforhold at havene stiger i takt med at isen på polerne smelter at vi vil se en udryddelse af tusindvis af arter og se millioner af klimaflygtninge

for enhver ansvarlig regering i så fald må vi konstatere at vi ikke har en ansvarlig regering der afsættes to hundrede og halvtreds million kroner om året til klima og natur mens regeringen samtidig vil lette afgifter for erhvervslivet for fire hundrede million kroner eller

den grønne omstilling af hele vores samfund er en massiv udfordring og hvis regeringen tog opgaven seriøst ville den poste milliarder i den grønne omstilling klimakrisen skal løses via en fælles solidarisk indsats og det haster mere end nogen sinde og med sit finanslovsudspil er det tydeligt at regeringen slet ikke har forstået alvoren og næste valg

vi skal handle klimaindsatsen i vores transport og landbrug er et kæmpe problem og en udfordring som regeringen hidtil har gjort alt for at ignorere og underminere og derfor må man sige at det er decideret luset at der kun bliver afsat to hundrede million kroner samlet til klima og miljø det står også krystalklart at regeringens såkaldte grønne ambitioner er reduceret til et dårligt pr stunt regeringens ambitionsniveau på naturområdet

halvtreds million kroner ekstra om året i fire år noget som ikke rækker nogen steder når vi ved hvilken krise dansk natur befinder sig i

udsulte velfærden regeringen har prøvet at spinne løs med at

her finanslov skulle dele milde gaver ud til velfærden sandheden er

at udgifterne ikke kan følge med udviklingen hvor der bliver flere ældre flere børn medicinpriserne stiger og opgaverne bliver flere

vil det betyde endnu mere stress for sygeplejerskerne det vil betyde endnu mindre tid for hjemmehjælperen til den ældre borger i vores samfund og det vil betyde endnu mindre tid til nærvær med det enkelte

passe vores børn vores ældre og vores syge velfærdens helte hvert år skal de gå længere på literen fordi pengene ikke følger med udviklingen og den udsultning fortsætter med denne

regeringen vil fortsætte nedskæringen på uddannelse undervisning og kultur på otte hundrede million kroner om året helt frem

to og tyve flere uddannelsesinstitutioner er nu så pressede at de risikerer at gå konkurs længe før vi når til to og tyve

uddannelsesinstitutioner studerende og undervisere er i

få undervisningstimer på mange uddannelser der er ikke penge nok til bøger undervisere bliver fyret det er den helt gale vej vi skal investere i uddannelser af højeste kvalitet til gavn for både studerende og

af arbejdet og det bliver stadig værre år for år alligevel vælger regeringen at spare på arbejdsmiljøet endnu en gang regeringen

mindre på arbejdsmiljøet spare fem og tyve ansatte i arbejdstilsynet

lukker ned for en række forebyggende indsatser dårligt arbejdsmiljø slider tusindvis af mennesker op hvert eneste år hvert eneste år er der cirka fyrretusind

erhvervssygdomme altså ting man bliver syge af over et længere forløb det kan være ødelagt ryg eller psykiske sygdomme og det koster hvert år samfundet utrolig store menneskelige omkostninger men også store økonomiske omkostninger ifølge regeringens egne tal koster det samfundet og arbejdsgiverne tilsammen firs

og økonomisk men livskvalitet kan man ikke gøre op i penge smerter kan ikke gøres op i penge

eller læreren hvis arbejde har gjort en til krøbling eller måske svært syg og derfor er det fuldstændig vanvittigt ikke at

er hele hundrede konkrete tiltag de er alle eksempler på hvor meget mere bæredygtigt

kunne blive tingene er realiserbare pengene passer

i morgen hvis der var det rigtige politiske flertal hundrede dagesplanen viser hvad vi ville gå i gang

hvordan enhedslisten mener at en finanslov skal se ud hvis det var os der kunne bestemme for politik handler om valg og lige nu

af fællesskabet vores natur gisper velfærden halter og skatten

skiftende statsministre har kaldt kursen for nødvendig men ingen politik er nødvendig eller ingen politik er uforanderlig for den sags skyld

ændre samfundet og vi kan give samfundet en retning hvor vi giver hinanden de bedste vilkår for at leve sunde rige og bæredygtige liv

for så er der nemlig råd

kan genskabe troen på at politik kan gøre en

ikke nødvendigvis behøver at være sådan at uanset hvem der sidder på magten bliver der ført højreorienteret nedskæringspolitik

vores plan indeholder blandt andet indførelse af en ny klimalov med bindende mål for reduktion af udledningen

billigere kollektiv trafik planen indeholder også flere kollegaer til velfærdens

når hjemmehjælpen kommer på besøg velfærdens helte stresser rundt

deres yderste for at få det hele til at hænge sammen og det går jo også ud over de borgere som har

vi skylder vores ældre

med tid til omsorg og leg og der skal være optimale betingelser i sundhedsvæsenet for at alle får den helt rigtige behandling og bliver raske så hurtigt

i alderdommen og ved sygdom der er ikke nogen i vores land og sådan er det desværre i dag der skal være bange for at blive syge der er ikke nogen der skal være bange for at blive gamle og der er ikke nogen

bange for at miste deres arbejde vi vil sikre den tryghed blandt andet ved at afskaffe kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen integrationsydelsen og vi vil genoprette udhulingen af værdien af overførselsindkomsterne

sygedagpenge så længe man er syg og vi vil sikre mulighed for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på dagpengesats for de timer man ikke længere kan arbejde

humanitær supermagt

ulandsbistanden til en procent

fredsbevarende missioner

dyre kampfly til cirka en milliard kroner stykket vi vil også ansætte ekstra medarbejdere i skattekontrollen fordi

ganske enkelt ikke har råd til at lade være vores samfund fælleskassen

lidt under halvtreds milliard kr

den er faktisk overfinansieret og den indeholder ikke kun udgifter til øget offentligt

afgifter som vil komme den brede befolkning til

mindst i vores samfund og en mindre brugerbetaling på for eksempel kollektiv trafik

til gode specielt dem med de mindste indkomster mens vi finder pengene til vores plan i toppen af samfundet dem som har fået skatterabatter de sidste mange år

også er noget der rammer os lige her så hvis der er nogen der synes at der er sved på panderne herinde så er det ikke blot af spørgsmålene der bliver stillet så er det også

nære velfærd som jeg var inde på

akutpladser hvor der i dag er brugerbetaling for de patienter

og derfor i en periode kortere eller længere er placeret

en akutplads hvor de får almindelig god pleje og noget fornuftig kost den kost betaler de for det kan være relativt mange penge og især for en pensionist er

skal blot høre hvordan enhedslisten ser

det er også godt at socialdemokratiet kommer på banen med en konkret politik lige siden valget i to tusind og femten har vi jo

vi mangler mere konkret politik fra socialdemokratiets side hvis jeg skulle nævne noget

det noget af det som jeg også selv nævnte i mine spørgsmål til herre

socialdemokratiet kun vil forpligte sig til minimum at tilføre velfærden penge svarende til det demografiske træk det demografiske træk er jo kun lige akkurat det der skal til for at sikre at velfærden står stille og hvis resten af samfundet udvikler sig

når det er sagt

om akutpladserne

der er en grund til at de opkræver pengene og det er at de skal have tingene til at

bare ringere pladser eller færre pladser så er enhedslisten også indstillet på at

siden den borgerlige regering kom til i to tusind og femten og indtil nu og når den borgerlige regering ikke engang har bevilget penge nok til at dække det demografiske træk som er det absolut mindste der skal til for at velfærden holder skindet på næsen

ikke skal gøre tingene mere effektivt vi er jo også enige om i oppositionen

skal bruge pengene så effektivt som muligt

guld i gaderne og så kommer pengene

at enhedslisten nu siger at næste gang

det vi har set den måde man har gjort det på når man har magten

helt anderledes næste gang og hvorfor at enhedslisten med den tilgang enhedslisten har til

statsminister så skal vi ikke igen se en udvikling hvor uligheden stiger eller hvor folkeskolelærerne bliver trynet i en folkeskolereform eller hvor der bliver solgt dele af dong til finansspekulanter i goldman sachs

der bliver givet rabatter på topskatten som bliver taget fra overførselsindkomsterne det er ikke den politik vi vil føre men vi kan sige hvad vi går til valg på og vi håber på at der er nok vælgere som vil stemme på enhedslisten og på partier som i grundtrækkene står bag den politik som enhedslisten

på den måde kan sætte vores

i forhold til de forringelser som blev gennemført vil jeg

men vi har ikke halvfems mandater i folketinget og vi kan ikke altid forhindre socialdemokratiet i at lave ulykker hvis de absolut vil sænke topskatten sammen

i at man selv vil tage stafetten og al ære og respekt for det

den her brochure man har fået stukket i hånden hen over natten der har vi dog trods alt med al respekt

nogle konkrete bud som man så kan diskutere ud fra

prioriteringer og parlamentarisk støtte eller ej kan herre ikke bekræfte at sidste gang der blev sat

enhedslisten

frit fra leveren sagde sin mening om den aftale

gennemført med enhedslistens støtte enhedslisten kæmpede med næb og kløer

også med i finansloven hvor der var forbedringer

til hver en tid at skulle skulle kunne forvente af enhedslisten at vi kan forhindre

en regering som herre rune lund støttede og han kunne på det tidspunkt have valgt at trække stikket

sige den garanti udsteder jeg nu her i dag fra talerstolen det kommer ikke til at ske igen

er nok som også stemmer på sf og alternativet som vi jo opfatter som vores nærmeste allierede så giver det nogle andre muligheder i politik end hvis de tre partier tilsammen

verden for

hvis ikke det kan blive os selv går vi efter den regering hvor vi kan få mest mulig

at helt almindelige lønmodtagere ikke længere skulle betale topskat lærere sygeplejersker

da de betalte topskat havde de en sammensat marginalbeskatning på seks og tres

skat på indkomst plus afgifter afleverede de to tredjedele to tredjedele af deres indkomst på den sidst tjente krone og over halvdelen af deres samlede indkomst til staten

selvfølgelig det politik handler om men der må da også selv på skatteområdet være nogle rimelighedsbetragtninger

skulle aflevere to tredjedele af det de tjente til staten

lov til at beholde mere til sig selv

joachim b olsen er vild med den slags politik det var bare en meget meget stor overraskelse for os i enhedslisten at det også var en skattepolitik som dengang var

bidrag alene ændringen af topskattegrænsen

øgede beskæftigelsen med seks tusind samlet set betød seks tusind

skolelærere folk med helt almindelige lønindkomster skal aflevere to tredjedele af deres

den var også dybt økonomisk uansvarlig fordi man regnede med de her dynamiske effekter

at hvis man nu forringede vilkårene for arbejdsløse samtidig med at man lavede skatterabatter for dem der tjente mest så ville der blive rigtig mange flere penge i det økonomiske råderum problemet er bare

hviler på et meget tyndt grundlag og der er ikke evidens og dokumentation og videnskabeligt belæg for det problemet er så at når man tror at

sig ikke at

der det igen de fattige de syge

bekymringerne var mange og man tvivlede på at broen virkelig ville være en gevinst for danmark

danskerne ville miste deres psykiske opladningssted når de ikke længere skulle nyde færgekaffe og så var færgebyerne ikke mindst bange for at miste arbejdspladser i dag

bekymringerne gjort til skamme mobiliteten er løftet produktiviteten er steget

siden åbningen i nitten otte og halvfems er trafikken på broen femdoblet og væksten i køretøjer stiger år for år det er en udtalt succes

første spæde skridt til opførelsen af en kattegatbro transportministeren satte tidligere på året en kattegatforbindelse på dagsordenen og nu er der i finansloven afsat tres million kroner til en forundersøgelse godt nok synes den folkelige modstand i dag ikke at være lige så massiv som dengang

til at gå videre med forundersøgelsen for der er mange indlysende fordele ved en brugerfinansieret

at gøre med en forbindelse der kan afkorte rejsetiden fra

initiativ en kattegatbro vil binde landet bedre sammen

den danske økonomi skal hænge sammen og det bærer regeringens udspil præg af for selv om det går godt for dansk økonomi

også hurtigere stigende lønninger og understreger vigtigheden af at der føres en tilbageholdende og ansvarlig finanspolitik vi må ikke gentage fortidens synder ved at lade det offentlige forbrug stige så meget at det sætter opsvinget over styr

det strukturelle underskud vil blive reduceret i to tusind og nitten

og det er ansvarligt i den nuværende konjunktursituation

i la godt noteret os at der for tiden og som sædvanlig når der er finanslovsdebat er heftig konkurrence om hvilket parti der vil bruge flest af skatteborgernes penge det samme flertal i folketinget ønsker dog ikke at gennemføre reformer som vil gøre danmark og danskerne rigere det burde der dog være flertal for uanset hvor i det politiske spektrum man befinder sig et velfærdssamfund er

første er lige muligheder og en nogenlunde lige indkomstfordeling det må vi sige at vi leverer på i overflod i danmark der er en ekstremt høj grad af omfordeling i danmark og der er lige og fri adgang til sundhed og uddannelse vi er et af de lande med den største grad af økonomisk lighed omfordelingen er så massiv at det for mange danskere både i bunden og i toppen af indkomstskalaen ikke kan betale sig at yde en ekstra indsats den ene procent af befolkningen med de højeste indkomster betaler ti procent af alle skatter og afgifter de tyve procent rigeste betaler knap halvdelen af alle skatter og afgifter modsat betaler de tyve procent med de laveste indkomster kun fire procent af alle skatter og afgifter omfordelingen er altså massiv

socialt sikkerhedsnet vi har et sikkerhedsnet så fintmasket at det næsten er et sejl

en af de største offentlige sektorer i verden det tredje parameter handler om et højt velstandsniveau her er vi til gengæld udfordret danmark er et velstående land ja det er vi fordi vi har en af de frieste og mest åbne markedsøkonomier i verden vi har gode institutioner velbeskyttet privat ejendomsret og en relativt markedskonform erhvervsregulering

men vores evne til at skabe yderligere økonomisk fremgang er udfordret den økonomiske vækst er lav selv i en situation med højkonjunktur

to procent vi har brug for reformer som kan skabe fundamentet for en højere grad af økonomisk fremgang

derfor skal vi fortsætte ad reformvejen og det vil forhåbentlig også gå op for andre partier end liberal alliance og de øvrige regeringspartier det er netop når det går

for fremtidig velstand mangel på arbejdskraft er et reelt problem for vores økonomi lige nu en af vejene til øget beskæftigelse og højere velstand er at gøre det nemmere for dygtige udlændinge at komme til danmark og arbejde arbejdsmarkedet er i dag globalt og det skal vi være kloge nok til at få noget godt ud af det vil regeringen komme med et udspil til det er godt men det kræver naturligvis et flertal i folketinget hvis det skal blive til noget

ud over den tilbageholdende finanspolitik flere glimrende initiativer i finanslovsudspillet

til at sænke skatter og afgifter for fire hundrede million kroner på dette års finanslov

ønsket os at det beløb var større jeg ville lyve hvis jeg påstod andet men denne regering har faktisk formået at komme igennem med en hel del skattelettelser

skatter og afgifter blive lettet for borgere og virksomheder med godt tre og tyve milliard

fem og tyve det er godt den personlige frihed er på mange måder stor i danmark men den økonomiske frihed er lille stat og kommune bestemmer over en alt for stor del af økonomien men siden regeringsskiftet har vi bevæget os i den rigtige retning skattetrykket falder og ifølge eurostat har vi ikke længere verdens højeste skattetryk i modsætning til i nullerne fylder den offentlige økonomi en stadig mindre del af den samlede økonomi finanslovsforslaget tager yderligere skridt i den rigtige retning ved blandt andet at lempe afgiften på elvarme for sommerhusejere det vil medføre en ligestilling mellem elopvarmede sommerhuse og helårshuse regeringen vil afskaffe affaldsgebyret som er til stort besvær for virksomhederne og dyrt og tungt

la meget glade for

og det har været en kilde til frustration hos mange selvstændige som slet ikke producerer noget affald men altså alligevel betale et gebyr jeg håber meget at findes flertal for at afskaffe det nu regeringen lægger op til at sænke flere afgifter på grænsefølsomme varer dagligvarer er markant dyrere i danmark end i resten af eu det skyldes blandt andet høje punktafgifter

uden at det modregnes stod det til la skulle den grænse helt fjernes men her tager vi endnu et skridt i den rigtige retning hvis der vel at mærke kan findes et flertal for det det giver ikke mening

dette er et ansvarligt og fornuftigt finanslovsudspil hvor stigningen i det offentlige forbrug holdes på et forsvarligt niveau og det er samtidig en visionær finanslov hvor vi kan tage de første spæde skridt til en realisering af kattegatforbindelsen

skrumper

set fuldstændig enig i ordførerens karakteristik det er præcis det der sker med

den offentlige sektor skrumper og derfor er det fuldstændigt vrøvl fra ende til anden når det er sådan at det bliver karakteriseret som en gaveregn

fast om det er overskrifterne på tabloidaviserne der har ret eller om det er joachim

er kommet fra den her regering og det er rigtig fornuftigt det er jo ikke rigtigt at den offentlige sektor som sådan skrumper der bliver tilført flere ressourcer til den offentlige sektor men heldigvis er vi i den situation at resten af økonomien vokser hurtigere end den

sektor og derfor kommer den offentlige sektor til at fylde relativt mindre af den samlede økonomi og det

den offentlige økonomi fylder for meget i danmark

der bliver taget nogle skridt i de her år til at få skabt en bedre balance mellem det offentlige og det private de ressourcer der bliver brugt i

jo ikke samtidig bruges

nødvendigvis må falde så siger mads lundby hansen fra cepos at man ikke kan kalde det en blå finanslov

jo at jeg har ham mistænkt for at have læst ekstra bladet i stedet for at have hørt på joachim b olsen

fra cepos siger

det regeringsgrundlag har man lagt op til en basisrealvækst på nul

finansministeren er citeret for at sige jeg tror ikke at vi kommer til at diskutere flere skattelettelser på arbejdsindkomst før et folketingsvalg

at vi kommer til at diskutere flere skattelettelser på arbejdsindkomst før

overstået kan man måske lige blive presset lidt af liberal alliance og så bliver man så nødt til at lave en masse skattenedsættelser alligevel

før tilbageløb og adfærd

og i liberal alliance og det tror jeg egentlig også gælder i andre borgerlige partier ønsker

skatten fordi det er

et parti der i hvert fald inden de kom i regering var

at høre om er

om den grønne omstilling og hvad liberal alliance ønsker at gøre ved det og hvis liberal alliance eventuelt ikke er en del af en kommende regering hvad er så liberal alliances vision

andre kloge hoveder har regnet på at der faktisk er et ret stort effektiviseringspotentiale i den offentlige sektor man bør sænke selskabsskat og andre ting for at øge produktiviteten så betyder peter birch sørensens ord ingenting jeg har ikke læst den pågældende artikel men i forhold til resten af

man skal tage klimaforandringer alvorligt men man skal ikke være hovedløs omkring det der gælder de samme principper på det her område som der gælder på andre områder nemlig at man skal være omkostningseffektiv

smide penge ud af vinduet der er en masse problemer som skal løses i den her verden og det her er et af dem

det utrolig vigtigt at vi ikke er hovedløse i det vi gør det nytter heller ikke noget at vi render så langt foran alle andre når det er et globalt problem bruger så mange penge

hvis de penge kunne være bedre brugt på andre ting så vi skal nå de mål

vi har sat os og dem er vi jo på vej til at nå så vi bidrager

de siger at bilisterne i danmark

tværtimod sænke afgiften

finansieres er også en anledning til at diskutere de her ting

af arbejdsløses elforbrug

burde kendetegne

og en regering der hviler på et liberalt grundlag

på en masse andre områder har vi en meget høj grad af personlig frihed men lige på det punkt er vi et af de mest skatteplagede folk i verden og der synes vi den personlige frihed

synes lyder lidt mærkeligt

jeg tror endda at vores ordfører gjorde

i forhold til overvågning fra

statens opgave er også at beskytte borgernes frihed

spørgsmål om retten til

fast at det stadig væk er regeringens politik at give skattelettelser

det offentlige forbrug vil stige mindre end det

det tror jeg også venstre og

vi er jo sammen om den politik så det tror jeg vi alle sammen er glade for

nu prøver at bilde befolkningen ind at havde de magten så ville

politik og det offentlige forbrug ville være langt højere

man burde da gøre noget ved topskatten ligesom herre thomas jensen har været med til tidligere og sænke selskabsskatten i min tale gjorde jeg jo rede for at vi har en vækstudfordring i danmark og det her er nogle af de mest effektive skattepolitiske værktøjer man

op af værktøjskassen hvis man gerne vil gøre noget for den økonomiske vækst og der fortsat er økonomisk fremgang og levestandarden vokser i danmark så jeg synes da

men man skal også sænke skatter af alle mulige andre årsager

og arbejdskraft til en arbejdsgiver

og derfor fylder det helt naturligt meget i sådan en debat som i dag men en del af diskussionen om fremtidens seniorliv i danmark handler jo

om tilbagetrækning hvornår kan man få lov til at gå på pension der så vi jo et ønske fra regeringens side som som det ikke er lykkedes regeringen at gennemføre og derfor vil jeg bare spørge helt konkret i forhold til de yngste ældre eller seniorerne eller hvad de nu foretrækker

fortsat er liberal alliances politik

man i to tusind og seks regnede med ville tage halvtreds år i forhold til hvor hurtigt levealderen

i lyset af at det

betyder at der er nogle årgange der går på folkepension som får meget meget længere tid på folkepension end de årgange der kom før

vi at det var et naturligt sted

der er bare det at socialdemokratiet og andre

bruge en hel masse penge

i forhold til behovet for arbejdskraft men det var egentlig mest en parentes

det folkefærd i europa der kommer til at gå senest på pension

den generelt stigende levealder vi har så nogle udfordringer i forhold til de mennesker der dør tidligst og vi må bare sige at uligheden i levetid er fordoblet i den tid jeg har været her på kloden så der er nogle helt grundlæggende urimeligheder indbygget der men det er så stadig liberal alliances politik at vi bør hæve pensionsalderen yderligere er det også regeringens politik

vi kan argumentere sagligt og redeligt for hvorfor det er

gevinster ved at fremrykke det man allerede har vedtaget i lyset af at forudsætningerne

sådan er

for de fattigste i danmark så ville jeg synes det var et fint underholdende indslag men det er det jo ikke der er jo virkelig mennesker der lever i fattigdom i dag og det er ligesom om at det er en skandale at nogle af dem der uden egen skyld lever i toppen skal være

til dem der uden egen skyld lever i den mere udsatte del af samfundet jeg forstår ikke hvordan det hænger sammen jeg er heller ikke psykolog så

gerne høre hvis nu den blå blok vinder næste folketingsvalg og der ikke kommer en nedsættelse af skatterne vil det så være en blå regering som

det er jo ret interessant for at se hvordan mulighederne bliver for at danne en regering

sænke skatter i danmark fordi til slut ender et flertal i folketinget med at gøre det der er rigtigt det er også derfor vi har lavet nogle af de reformer som herre christian juhl harcelerer imod det er jo dem der har skabt det råderum som herre christian juhl gerne vil bruge af selv om han ikke har været med til at

er at få sænket skatterne og det tror jeg kommer til at ske derfor gjorde thorning det også da hun

men det andet er jo

meget hypotetisk efter et valg og så videre altså vores politik vil være uændret vi vil

vores politik igennem det gør andre partier også og det er vel helt naturligt det gør enhedslisten vel også og vi vil gerne sænke skatter

kommer sådan en blå regering så er det ikke sammen med la det er klar tale så vil jeg

meget kort spørgsmål

kelloggs aldi arriva og philips har ingen

at ledigheden blandt unge nyuddannede er høj det er ikke fornuftigt altså man har fået rigeligt

er nogen skade til men vi synes at det er en af de lavthængende frugter der er på reformtræet

er de unge som i høj grad har været engageret

her hvor liberal alliance er med hvad er det de skal kunne se

man kan se der bliver talt til de unge i det her

klimaet har min kollega josephine fock spurgt lidt ind til tidligere

varer og ydelser der bliver tilpasset deres behov de er individualister

og de synes det er vigtigt at der bliver ført en politik som også gør at danmark er et rigt og velstående samfund når de engang bliver voksne og skal til

set selv bestemme men det tror jeg er vigtigt det er noget af det der appellerer til dem de synes der er nogle urimeligheder i dag de synes ikke det er rimeligt at hvis du knokler ved siden af dit studie

bliver du modregnet i din su de synes ikke det er rimeligt at hvis du knokler på dine studier skaber en virksomhed skaber en masse arbejdspladser så skal du

i form af en topskat og andre ting

mange af dem synes da det er urimeligheder og det vil de gerne have gjort noget ved

diskussionen om udenlandsk arbejdskraft og så videre der er rigtig mange unge

leve i et åbent frit danmark hvor de har en høj grad af personlig frihed og større mulighed for at forfølge deres drømme og det bliver alt andet lige nemmere jo mindre staten blander sig også i forhold til hvor mange af de penge man tjener man

ikke er opmærksom på i dag eller som

ikke få alt igennem jeg tager selv tit kontakt til nogle er allermest kritiske over for vores klimatilgang og spørger dem

koste et sted mellem seks og tolv procent af bnp det synes jeg siger noget om at vi skal være meget rationelle og fornuftige vi skal ikke satse på bestemte teknologier det er markedet vi skal have med til at løse de her ting

der heldigvis kommet mere af under den her regering

det det første man støder på det er også et stærkt bidrag til en reel politisk uenighed og

velfærdsstaten leverer skattefinansierede ydelser til borgerne bør borgerne kunne vælge imellem forskellige udbydere med frihed til at eksperimentere og konkurrere jeg sidder

produktion af en lang række ydelser alt fra uddannelse til hospital osv og jeg er af den opfattelse at det vigtige er at folk har adgang til de her ydelser det er det der er vigtigt

at folk har adgang til uddannelse men hvorfor hvorfor skal der være et monopol hvorfor er det vigtigt i sig selv at det er det offentlige der producerer

det på markedet anerkender vi at monopoler er dårlige og vi prøver at bekæmpe dem men på de her

vi gerne have et monopol hvorfor det jeg kunne godt drømme om og nu taler vi

hvor pengene i højere grad fulgte borgeren og så

og konkurrence om at levere dem

vil sætte gang i den kreativitet som findes i mennesker nye ideer til at løse problemerne på nye måder jeg tror faktisk at

mere velfærd i fremtiden kræver det at velfærden bliver billigere at producere og så kan man ikke undgå også at tale om hvordan vi får noget konkurrence

parti man nu engang er i og ja jeg har ikke noget problem med

at man leverer en ydelse som borgerne gerne vil have

du gør det på et marked kan du ikke tjene penge så er der også profitmotiver i

det glemmer man de er bare skjulte men det handler om andre ting om at få så mange ressourcer ind

under sig der findes ikke nogen leder i den offentlige sektor der ikke gerne vil have

det altid fører til det bedste og billigste produkt i sidste ende for

erhverv og dansk industri ude at kritisere de her nedskæringer sønder og sammen faktisk hvert eneste år ved finanslovstid er de ude

liberal alliance at forstå

og at det i det hele taget er sådan i vores samfund at der er brug for veluddannede unge mennesker overalt

der lavede undervisningspolitikken præget af deres egne holdninger og syn på verden

jeg siger til mine egne børn at i skal virkelig overveje at tage

der er sikker beskæftigelse og god løn og det er spændende og man kan også komme videre en dag hvis man ønsker det så det synes jeg da bestemt er vigtigt men omprioriteringsbidraget har været en rigtig god ting man skal også lige huske baggrunden for det der var jo da

vi bruger ti procent af de offentlige udgifter på undervisning

ikke bliver brugt rigtig rigtig mange ressourcer på undervisning i danmark man kunne måske også kigge på hvordan vi får lidt mere ud af de ressourcer for det er jo det der kommer ud i den sidste ende der er det vigtige og ikke hvad der kommer ind det burde der være fuldstændig enighed om

udsat for de her massive besparelser

dansk erhverv tager

vi ikke bruger ressourcer på de ting i danmark er

kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan liberal alliance stiller sig til spørgsmålet om hvor meget der

og hvor meget af det der er i dag foregår i sundhedsvæsenet som man forestiller sig skal laves

nogle tanker om det er der flere opgaver

ikke kan bruges et andet sted de forsøg der over tid har været med at indføre frit valg og også en lille smule konkurrence jeg tror

at borgerne derude tænker ligesom herre benny

jeg vil gerne helbredes

at de tænker jeg vil gerne helbredes det er sådan vores overordnede tanke det er det der er målet

men jeg bemærkede bare for et par uger siden at liberal alliances sundhedsordfører

udliciteringen på området

en sådan reform i i liberal alliances øjne omfatte at man foretager en yderligere udlicitering

have adgang til behandling men hvordan kan det være et mål i sig selv at det

der står for det nu fylder det offentlige rigtig meget så det kan godt være at der

hvor det kunne være godt at der kom en lille smule konkurrence jeg tror i øvrigt også at det gavnede den offentlige sektor at der kom en lille smule konkurrence

har det været fantastisk med de mange solskinsdage og de høje badevandstemperaturer det vil jeg skjul på

ikke tal på hvor mange dukkerter jeg har taget og hvor mange timer jeg har brugt til søs i min sejlbåd som er en lille spækhugger men det er mange

hvor der har været fyldt op med glade badegæster som dagligt valfartede til stranden og som nød det fantastiske dejlige blå vand som næsten dannede en sydlandsk ramme om øresund så som så mange andre

inde bag glæden er der dukket en

de tilstande og temperaturer som jeg har været vidne til og som vi alle sammen har været vidne til sommeren har jo meget mere på samvittigheden end de smukke solskinsdage

gule græsplæner knastørre køkkenhaver

landmænd har været nødt til at slå deres dyr ihjel fordi foderet var visnet og to hundrede og halvtreds danske menneskeliv er ifølge statens serum institut omkommet på baggrund af hedebølgen jeg ved godt at man ikke med sikkerhed kan udlede at det er en en til en

klimaforandringer men de senere års udvikling har efterhånden gjort det klart at den globale klimakrise har konsekvenser for os alle sammen der lever her på planeten og nu er konsekvenserne også for alvor kommet til danmark disse konsekvenser kan i

og det er heller ikke noget vi kun kan læse om i tykke rapporter fra fn

i andre lande vi har hørt om enorme skovbrande skovbrande i portugal tyskland og californien

hørt om politihunde i europa som har fået sko på fordi asfalten var for varm

vi ser med vores egne øjne hvordan jorden bliver gold

og summende bier stille forstummer ja og så mærker vi jo

pesticider og hvordan de stigende temperaturer påvirker os fysisk i form af forbrændinger solstik hedeslag og altså i værste fald i form af døden vi står bogstavelig talt på en brændende platform kloden brænder forskerne slår alarm og fortæller os igen og igen at vi ikke kan fortsætte som nu at vi kun har ganske få år tilbage til at vende

her på christiansborg vender det døve øre til selv om klimakrisen for alvor banker på døren

indtryk jeg står tilbage med efter at have læst regeringens finanslovsforslag jeg mener ikke og vi

man løfter ikke det ansvar som jo flere og flere siger vi er den sidste generation

helt ærligt det er bare ikke godt nok

for det forudsætter som minimum at man gør en seriøs indsats for

planet til vores børn og børnebørn og regeringen siger ellers ofte at den arbejder seriøst for at sikre planeten og vores børn og børnebørns fremtid

klima og gastronomi og to hundrede

den kritik har også lydt fra vores egen klimavismand peter birch sørensen

med i fn vi har lovet at de her penge skal være nye og

en ny regering som sætter hensynet til vores planet ikke mindst vores klima vores natur vores drikkevand og vores økosystemer over alle andre hensyn

til grøn omstilling over fire år og ti milliard kroner til ekstra klimabistand og yderligere ti milliard kroner til at forbedre den offentlige transport det er mange penge vi kan finde finansiering til dem og helt ærligt det skal koste noget at sikre planeten og vores børns fremtid

er blevet plads til i regeringens udspil så er

det er nogle af de helt konkrete redskaber man har lavet på naturområdet for eksempel udlægning af arealer med urørt skov og det er noget af det som vi

i alternativet også har foreslået det er gode redskaber men igen at ambitionerne er for lave og pengene

det grønne område er der så også nogle tidsler

at være spild af penge det undrer os også at regeringen vil svække den offentlige trafik i yderområder ved at skære

og kollektiv trafik

ved trafikken og transportpolitikken

af den simple årsag at flere elbiler på vejene er afgørende for at vi omstiller samfundet til vedvarende

det er helt fint at regeringen

at studerende kan tjene mere i su og at

i daginstitutionerne og vi har som flere sikkert ved selv

til erhvervsuddannelser og elleve milliard

takterne rigtig gode problemet er bare regeringen samtidig fastholder nedskæringerne fra omprioriteringsbidragene og det vil sige

og i kroner har regeringen allerede sparet tre milliard kroner på uddannelsesområdet siden den tog over i to tusind og femten kigger vi på kulturen

er det noget nær det samme der gør sig gældende her er situationen at finansministeren med den ene hånd deler gaver ud

og dårlig kan man sige om regeringens udspil men overordnet

og det er det her finanslovsudspil heller ikke jeg er igen bekymret fordi regeringen derudover også sparer på kultur uddannelser og skoler

jo selvfølgelig meget bekymret for

alvorligt vi er simpelt hen for uambitiøse pengene er langtfra nok som regeringens klimarådgiver siger

nemlig at borgerne i stigende antal mener at den grønne dagsorden skal prioriteres højere

trænge bedre igennem

og klima miljø og natur også handler om kampen for livet og en beboelig

men det kræver altså mere end skåltaler og fine ord det kræver handling

udspil vi diskuterer her i dag og i sidste ende skal vi huske på at forskellen på at gøre noget og at gøre nok

alternativets noget mere ambitiøse forslag jeg kender også socialdemokratiets forslag som ligger et sted midtimellem men i hvert fald

sådan er det jo i et land der har negativ parlamentarisme

rasmussen fastholder sin ambitiøse eller hvad vi nu skal kalde den målsætning om

være fossilfrit i år to tusind og halvtreds vil det så være den udløsende faktor i forhold til at alternativet vil

anden retning i dansk politik vi mener at

der er behov for at vi investerer langt langt mere vi har en utrolig sund økonomi i øjeblikket det har de økonomiske vismænd også været ude at sige derfor

grøn omstilling måske vi ikke er helt enige om

må koste at få omstillet os til et grønt samfund men vi deler trods alt ambitionen om at vi skal prioritere det her område jeg jeg forstod så

var lidt bedrøvet jeg tror det var det udtryk

vi synes jo ikke at der er nogen alternativer her på christiansborg ud over alternativet som er ambitiøse nok i forhold til den grønne klimaomstilling det er derfor at

er sat i verden og den her gang leverer vi faktisk en finansiering der kan lave en massiv omstilling

rigtig dejligt og det vil jeg også gerne kvittere for

konservative også synes at det er vigtigt

at ordførerens parti netop de konservative blev mere ambitiøse for det går

ældre medicinske patienter er færdigbehandlet i speciallægelig forstand på sygehusene

rigtig mange steder at der er en brugerbetaling på det ophold det er ikke ulovligt som sådan men vi mener i socialdemokratiet at det er grundlæggende i strid med at der bør være fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen

i tre år endnu alternativets ordfører sagde at man gerne vil sikre børns fremtid og man roser lidt og man

hvad man egentlig vil i alternativet i forhold til det her med omprioriteringsbidraget er det noget som alternativet vil afskaffe hvis det er sådan at man

fra det offentlige med den ene hånd

tilført nogle gaver nu her med den

foreslået og så vil vi ikke tøve et sekund med at trække tæppet under

om hvad det er for en fremtid vi går i møde og derfor er vi nødt til at handle mere

klimaaftale her i efteråret uden at man både har konkrete initiativer og ret ambitiøse mål

virkeligheden synes man kan diskutere klima på en seriøs måde uden at tage fat på eksempelvis transportsektoren

vil vælte en regering som ikke vil afskaffe eksempelvis kontanthjælpsloftet

temmelig uklar om hvad partiet mener

bare høre hvis alternativet skulle pege

vil have ændret på kontanthjælpsloftet

afskaffe kontanthjælpsloftet afskaffe integrationsydelsen afskaffe to hundrede og fem og tyve timersreglen

fordoble den grønne check og sænke skatten i bunden det er det vi går efter det er det vi ønsker

op til de ting vi gerne vil og der skal da ikke herske nogen tvivl om at den grønne omstilling er det absolut vigtigste for os det bliver vi nødt til at tage seriøst langt mere seriøst

bort fra enhedslistens statsministerkandidat

for eksempel se at der måske bliver tilført halvtreds million kr men at der samtidig bliver beskåret midler til naturforvaltningsprojekter på i alt fem million

statslig skovrejsning med knap ni million

samtidig stopper tilførsel af midler til

hundrede og fem og tyve million kroner om året et tilskud som ikke fortsætter to tusind og nitten

ikke lige sætte nogle ord på

meget tiltro man kan have til en blå regering som

vi går til valg på at få den vælgermæssige opbakning så går vi efter at pege på den statsministerkandidat hvor vi mener vi vil få mest indflydelse her spiller klimaområdet en

er alternativets overvejelser i forhold til hvor man kan få mest indflydelse

vi har fremlagt et regeringsprogram som er fuldstændig nytænkende fuldstændig nytænkende i forhold til at lave et centralt klimaministerium med fire ministre som skal gå fuldstændig på tværs og sørge for at den politik der bliver fremlagt hele tiden lever op til at vi når de mål vi har sat os i forhold til at lave

vi har set det nødvendigt at sige

ikke nok med de to statsministerkandidater der er vi bliver nødt til at vise danskerne at der er et alternativ og så vil vi i de konkrete situationer

mere vidtgående i forhold til at nå de mål vi skal på klimaområdet men mit spørgsmål er egentlig meget enkelt hvis nu ikke det lykkes at danne en regering der er grøn ægte grøn så man reelt står i en situation hvor der er to

og venstres og den ene statsministerkandidat

være den socialdemokratiske for at vinde alternativets tilslutning og for at kunne sætte sig i statsministerstolen fremlægger nye ambitiøse skridt i klimapolitikken det kunne for eksempel være en bindende klimalov som man indtil videre har hældt ned ad brættet fra socialdemokratisk side eller andre afgørende indrømmelser vil det så have en betydning for

alternativet i sidste ende ikke vil modsætte

i det eksisterende i øjeblikket og vi

ikke godt nok for os det

er ikke derfor vi har stiftet et nyt parti

vi er talerør for en kæmpe bevægelse som ønsker

et nybrud et opbrud i dansk politik at vi så ikke kan pege på nogen at vi peger på os selv det må vi bare tage stilling til når det så kommer det kan godt være det kommer til at

der kan findes et parlamentarisk grundlag for en eller anden statsminister men i første omgang går vi efter det her vi tror på

det er nødvendigt for at vinde tilslutning fra radikale enhedslisten sf

komme med nogle ambitiøse indrømmelser

det ligger som et tilbud på bordet under den forudsætning at det er den regering som kan

at klimaspørgsmålet er så vigtigt

regering skal forhandle med de andre statsministerkandidater om hvem der kan få vores støtte

og dem der vil levere noget som faktisk gør

valg på det allerbedste men i en situation hvor vi står med

nogen af de to der sidder nu en mette frederiksen eller en lars

acceptere det mindst ringe jeg tror at ordføreren om nogen kan huske hvordan enhedslisten som var parlamentarisk grundlag for en s regering blev behandlet den situation vil vi ikke stå i vi vil sætte vores stemmer fri og så vil vi konkret tage stilling til

lægger noget konkret politik og nogle visioner på bordet det er der andre partier der kunne lære af vil jeg gerne sige her

at det har stået klart i dag men det har måske ikke stået

fru josephine fock siger her at man ikke vil lægge stemmer til det mindste ringe sådan hørte jeg det betyder det så at hvis ikke det er alternativets

går igennem så lægger man ikke stemmer til noget andet for det mindste ringe

alt andet end det man selv lægger frem så med andre ord hvis ikke det

uffe elbæk der sætter sig i statsministerstolen med en ren alternativregering med det program der nu er blevet lagt frem så trækker man mandaterne ud af ligningen og dermed støtter man hverken den ene den anden den tredje den fjerde den femte eller hvor mange vi efterhånden har

så må alt andet jo være det mindste ringe det betyder vel ret beset at man lægger sine æg i herre uffe elbæks kurv og hvis ikke det kan blive herre uffe elbæk så trækker man sig ud af ligningen var

omstilling af danmark vi mener at der skal nytænkning til

finansministeren måske synes det han skal også sidde

hvad det egentlig er at partierne hver især føler for hvad og hvem det er de vil prioritere

er her vi kan se de forskellige retninger

medmindre man vil lave nogle flere

hvis man ellers står den igennem får man indtryk af

helt kort vi føler for vores børn og unge det er vores børn og unge vi gerne vil prioritere i den her finanslov og derfor foreslår

til vuggestuer og børnehaver så vores børn kan få en god opvækst med leg glæde og omsorg vi foreslår

til den danske folkeskole sådan at de kan få

så vi kan få flere penge til den åbne skole

til lærerne i det hele taget vi foreslår at stoppe de bevidstløse besparelser vi ser på erhvervsskoler på gymnasier på professionshøjskoler på universiteter år efter år og som underminerer vores unges fremtid i stedet for vil vi

vi at fordoble den pulje som regeringen har afsat til klimaindsatsen

levere vores bidrag til at gøre noget ved den globale opvarmning hvor skal pengene så komme fra ja vi foreslår at vi næste år åbner op for at fem tusind flere medarbejdere kvalificerede medarbejdere fra verden uden for eu kan komme til danmark og levere deres bidrag til de virksomheder til de hospitaler til de plejehjem der i den grad mangler arbejdskraft i dag

vil hver enkelt af de fem tusind fra dag et de kommer ind i danmark jo have et arbejde levere penge til statskassen og det vil sammenlagt give en milliard

at give til vores børn og unge vi foreslår også

som er foretaget i beregningen af bilernes udledning af

skal betale mere det synes vi altså er helt tosset både for klimaet men også fordi vi synes de penge

milliard kroner kunne bruges bedre hvis

i vores vuggestuer og daginstitutioner i vores folkeskole

så også finansministeren kan høre det radikale venstre er klar radikale venstre er i spil vi håber inderligt at regeringen vil overveje at invitere os med i forhandlingerne inden de tunge døre lukker sig bag ministeren og dansk folkeparti vi tror

hjælpe dansk erhvervsliv med at få mere kvalificeret arbejdskraft

og uddannelse med det kryds har vi nemlig også taget højde for

som det vil medføre bliver modsvaret af en større kapacitet og flere mennesker på arbejdsmarkedet radikale venstre vil den retning for danmark som vores børn vores unge og vores erhvervsliv ønsker og det store spørgsmål

godt tænke mig at høre om radikale venstre har gjort sig overvejelser i forhold til det vi mener i hvert fald at det er bekymrende at man på den måde jo i praksis har en brugerbetaling på noget som der strengt taget burde være fri og lige adgang

om der er tale om egentlige sundhedsydelser eller om der er tale om supplementer til det man kunne kalde almindelig pleje

jo også en understregning af at det er væsentligt

en en økonomi med til det sådan at vi ikke står i en situation hvor man ude i kommunerne ikke har pengene til at kunne gøre det her i sidste ende

set bare bede ordføreren om at bekræfte at

løsningen alene bare at tvinge kommunerne fordi det kan sætte os i en situation hvor kommunerne så skærer på

jo kigge på det som en samlet helhed

en fair fordeling kan man sige af de udgifter der skal ligge mellem regioner og kommuner og for at kunne tage den debat ordentligt synes

brug for et overblik over hvor stort problemet er hvor meget kan man sige

er blevet pålagt de så forsøger at hente ind via private midler

en klimalov som har nogle bindende mål at det kunne være noget som kunne være et væsentligt politisk

anbefalingerne og som også binder regeringen lidt mere

konkrete forslag til reduktioner end den nuværende klimalov gør men der er jo mange håndtag i den lov vi allerede har

være med til at lave en mere ambitiøs klimalov

grønt superministerium vi vil også gerne lave et nyt grønt bnp der er alt muligt vi gerne vil lave alt det alternativet også har foreslået men det vigtige for os

landbrug og transport og det er det vi gerne vil bruge kræfterne på men

vi skal frem til halvfjerds procent som minimum i reduktionsmål

tredive er det det som ordføreren forestiller sig at vi skal lægge ind

landbrugsstøtten i en retning der fremmer klimainitiativer

og femten var det demografiske træk på nul

efter to tusind og

kom enogtyvetusind flygtninge ind over vores grænser steg det demografiske træk til nul

at det er utrolige ressourcer vi skal bruge på

kunne egentlig godt tænke mig at vide hvor hvor ligger de radikale

rigtig mange penge på mange mange ting og her har vi altså

med den trepartsaftale der er blevet indgået og med den nye form for integrationsindsats som vi har gang i

i arbejde end vi er vant til på ganske kort tid jeg mener

allerede nu og hvis den tendens fortsætter ender det jo med at være en løsning på et problem i stedet for et nyt problem

at vi gør integrationen bedre stiller de rigtige krav laver danskundervisning fra dag et betragter de her mennesker som ressourcer der skal

spørgsmål om vi kan gøre det bedre

det koster bare utrolig meget det tager

kommer hertil og

gerne høre det radikale venstre hvad er politikken

koster selv hvis vi får en beskæftigelsesprocent

og historisk set er der noget der taler for at den falder meget kraftigt igen når vi får en

hvad er det radikale venstres svar

så mange som vi har gjort med de enorme omkostninger det har for vores

som eu gennemfører og som faktisk virker og

er grænser for både hvor meget europa og danmark som land kan absorbere selv om vi selvfølgelig også

så der er da en klar grænse men hvor den grænse ligger afhænger enormt meget af hvilken integrationsindsats vi laver og derfor er min pointe

er muligt mig bekendt er det i øjeblikket godt halvfjerds procent af ikkevestlige indvandrere og flygtninge som

så jeg da gerne komme endnu højere op til de

er rigtig positivt nemlig uddannelse og andet

fald et punkt hvor vi nok ikke er særlig enige og det er netop det som

udlændingeområdet særlig på flygtninge

jo glædet os over at vi har fået rigtig mange stramninger igennem

her rulles tilbage og helst hurtigst muligt

at man siger det når det er det man står for men hvis man bare kigger på hvad vi brugte

på indkvartering og underhold til de flygtninge der kom

to tusind og nitten forventer vi at bruge syv hundrede million

er gået en krone fra hverken de ældre eller fra uddannelsesområdet i danmark i den anledning men som jeg også sagde

vi står nede ved padborg og beder hele verden om at komme til danmark slet ikke vi har støttet helhjertet op om den kæmpe indsats som eu har gjort for at få kontrol over migrationen og især få sorteret de illegale migranter fra de rigtige flygtninge

mulighed for at betale menneskesmuglerne for at

til familiesammenføringer en ordning

og kom ind på en dansk kontanthjælp nu har vi integrationsydelsen

en magnet i forhold til det derfor vil jeg

samlede tilstrømning til europa er faldet med fem og halvfems

ellers vil jeg tillade mig

det danske regelsæt så i sig selv også har en virkning

der så kommer stadig væk fordeler sig som asylansøgere dem af dem der måtte

gengæld også gerne medgive vi lægger vægt på at vi ligger på samme niveau som resten af europa vi synes ikke vi skal være slappere end resten af europa

fru mette frederiksen som undersøger og

røde linjer grønne linjer eller hvad vi skal kalde det for de radikale jeg tænker eksempelvis på udlændingeområdet og om man ser nogle muligheder der for

nok er nok eller om hvis jeg sad som socialdemokrat

uanset hvilken udlændingepolitik man

men hvis man ligesom får præsenteret et ultimatum en færdig løsning

reaktionsmønster vil vi så se fra de radikale en ting er at man går ind i en dronningerunde men

hvilken slags politik

går op i og ikke noget af det er ultimativt

miljø og klima hele integrationsområdet

vi helt sikkert ikke bare per automatik

og så må vi jo se hvordan vælgerne lader mandaterne falde og hvem der kan levere mest på de tre områder vi synes ikke

leverer den retning for som vi ser spillet bliver regeringen trukket

nuværende regering vi ønsker en ny regering og det er derfor at vi giver mette frederiksen chancen til en start

herre igen

jo at ordføreren deler min passion for

blev betydelig bedre det første bud vi så fra regeringen dengang var jo en enkelt havvindmøllepark det vil sige otte hundrede

vi fik den løftet til tre havvindmølleparker i samme periode og det er klart bedre

skal ses i lyset af at klimarådet som jeg ved ordføreren også har stor respekt for jo har fortalt os at vi

nå de klimamål der er nødvendige for at holde os under

to graders temperaturstigning faktisk skal opstille noget i størrelsesordenen syv hundrede

brug for betydelig mere end de tre havvindmølleparker

vil ordføreren være med til at at tage den debat op igen efter et valg og forsøge at få

solceller også være noget som vi kan snakke om og

fjernvarmemarkedet og meget andet der skal gøre os klogere på

og hvordan vi bedst kan fremme det det afhænger jo også

modsatte

for at vi er nogle partier i folketinget for hvem det her betyder rigtig meget jeg kan hvert fald sige at

vil kaste vores mandater ind og vi her område heldigvis stå side om side i forhold til at sikre at en ny regering faktisk vil betyde en langt langt mere ambitiøs politik på klimaområdet for det er helt nødvendigt det er det her folketingsvalg og de kommende som afgør om danmark kan levere det der skal leveres

meget kort mener ordføreren at det nuværende pensionssystem hvor man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige levealder er rimeligt al den stund det jo betyder at

højtuddannede akademikere og andre vil have mange år efter endt arbejdsliv mens nogle af de grupper som har en kortere levetid nemlig typisk ufaglærte eller mennesker med en kort uddannelse

at de folk der ikke kan eller

har været så mange år på arbejdsmarkedet

netop for at de nedslidte

have et system hvor vi altså på den ene side giver den nedslidte gruppe mulighed for at gå tidligere på pension

har skabt den overholdbarhed at sige inden herre joachim b olsen og andre får fingre i de

at sikre at også de mennesker som har haft et langt arbejdsliv og

og komme ud over status quo

en større forskellighed i

det er ikke nogen enkel opgave at lave det system

sunde og raske og bedst uddannede og

vidt jeg forstår

om hvorvidt den skal hæves til ni og tres år gældende fra år to tusind og fem

spørgsmålet er så er det noget som det radikale venstre vil stemme for eller er det en forudsætning for den stigning i pensionsalderen at der samtidig bliver lavet nogle mekanismer sådan at de mennesker

blevet fysisk nedslidte på arbejdsmarkedet for eksempel gennem et langt liv eller er psykiske nedslidte

gerne vil efter to tusind og tredive tager vi jo

en krone til hverken uddannelse eller ældre eller sundhed eller noget andet og det tror jeg ikke vil være radikal politik

der er for at holde pensionsalderen på otte og tres

hvor klogt det er at man bare laver den her automatiske hævelse af pensionsalderen

godt seniorliv til alle at man efter fyrre år arbejdsmarkedet skal have ret til

at leve på eventuelt hvis man går på nedsat tid så dagpengeydelse for den del

det vil jo kræve nogle penge vi foreslår også finansiering til det blandt andet at fjerne fradragsretten for

men jeg synes bare

at det radikale venstre godt kan se at der er nogle kæmpe problemer med at pensionsalderen

så vi er meget glade for den aftale

problematik med de mest nedslidte det er et hul vi gerne vil

og de penge synes vi bedst kan komme

sket det glædelige at vores levealder er steget meget mere end vi troede to tusind og seks tre en halv år mere i gennemsnit skal vi alle sammen blive

forskellige fordi vi ser verden forskelligt og vi er i forskellige partier

fremtiden og investering i mennesker ikke mindst børnene

vores grønne ambitioner og give hinanden mere ro på

af vores pung der afgør om vi kan få en ordentlig pleje når vi bliver gamle god behandling når vi bliver syge eller den bedste undervisning mens vi går i skole

udvikle sig i eget tempo

og blandt ledige

mere end finansieret

har kommet titusind flere fattige børn

en højkonjunktur og så sparer

på noget af det vigtigste overhovedet

på uddannelser

det såkaldte omprioriteringsbidrag to procent om året er

hænger sammen regeringen taler om uddannelse men sparer

årsværk det kan man altså mærke

i ældreplejen skåret ind til

kommende år når antallet af

på sygehusene

at gå til læge blive indlagt på sygehus på lige vilkår

og det er ikke nogen billig opgave eller nem

rigtig rigtig dyrt men vi synes det er vigtigt vi synes ikke at det giver mening

i og hvis du har brækket armen

vi har brug for at sikre en større grad af

ekstra penge af til arbejdstilsynet som er blevet beskåret igennem mange mange år

hele indsatsen mod social dumping som vi finder ud af når vi spørger ind til det faktisk er en rigtig god forretning

rigtig ærgerligt fordi jeg har så meget mere jeg gerne ville sige

den kolossale udfordring der er i klimaforandringerne

derfor skal vi både sætte en grøn milliard af det har vi

skal vi også tage kvoteflygtninge igen det er nogle af de mest udsatte mennesker i verden og det er afgørende for

i vores forslag til en hundrede dagesplan foreslår vi

række andre overførselsindkomster

bliver mindrereguleret som følge af skatteaftalen fra to tusind og tolv hvor der jo også blev givet skatterabatter

og i vores hundrede dagesplan kan man se hvad

det koster at fjerne den mindreregulering

så mit spørgsmål er

og er der noget der virkelig skal gøres op med så er det den reform vi bør rulle skattelettelserne tilbage og vi bør sørge for at der i

have trettentusind kroner mindre om året end den person ellers ville have haft hvis reformen

ikke om og jeg tror vi ser ens på det i forhold til enhedslisten der var dog et væld af andre ting i skattereformen

også i forhold til til enlige og pensionister og så videre men

er at det vi tænker tilbage på i dag når vi snakker om skattereformen

er at det var folk på overførselsindkomst

de næste tolv år som jo nærmest var et pinligt niveau til et niveau

fortæller os jo at vi skal opstille omkring syv hundrede

sf være med til at løfte ambitionerne efter et valg at bygge oven på den energiaftale der ligger og

opstillet langt mere vedvarende energi frem til to

grønne milliard som regeringen bryster sig af over fire år jo ikke er nok til både at dække et klimaudspil der batter og naturgenopretning og og jordfordeling osv som der også skal til der skal jo nye penge til vi har sat markant flere penge af

flere penge på bordet i første omgang

det er tydeligt at de justeringer der er inden for at man kan optimere produktionen af kød handler om ganske små procenttal er altså behov for at man kigger på fordelingen af kødproduktionen i forhold til produktion af grønsager er det også noget

vel kun et reelt sted at hente de besparelser

jo heller ikke forestille sig at regeringen

kræve ekstra ekstra af landbruget så lige nu er det meget svært at se hvor

komme fra når vi har to af de ikkekvotebelagte sektorer hvor det egentlig bare går i den helt forkerte retning

men det er klart

om vi har lyst eller eller ej

er nogle få politikere der har det sådan men

jo en bunden opgave der skal løses og så skal

ønsker også at vi har et landbrug i fremtiden men vi skal også have

er ud over de velfærdsinvesteringer som der ligger i regeringens oplæg til finanslov hvor vi lægger op til investeringer

det som sf kommer med her lægges oven på det det eller

trækker ud i deres forslag og altså dermed bruger som en

så det er ændringsforslag til regeringens

finanslovsudspil

markante i regeringens finanslovsforslag

cigaretter og så videre så finansieringen er der

at drille men mere fordi vi står i et meget vigtigt øjeblik lige nu

salget af dong altså vores fælles energiselskab dong

sfs støtte en af de ting der bekymrede os rigtig meget og grundene til at vi var modstandere af den privatisering var jo at dong nu ørsted ejer noget meget vigtig infrastruktur herunder vores eldistributionsnet

udskilt i firmaet radius det er altså det der dækker københavn og store dele af nordsjælland

det skal altså nu sælges og der er en stor frygt for at der igen kan komme udenlandske kapitalfonde

skal betale for de investeringer de har betalt

frygt for at vi kan få udenlandske selskaber fra rusland eller kina eller andre stater ind sf er forligspart vil i sikre

som skal være på enten statens hænder eller

når det drejer sig om om eldistributionen

selskab som er kundeejet brugerejet som overtog det teoretisk set vi ved jo ikke hvem der kommer til at byde på det her

at finansministeren eller nogen af de andre partier har lyst til at få kinesere eller russere eller saudiere eller hvem det kunne være ind i noget der er kritisk infrastruktur

en kapitalfond der er placeret et eller andet sted men

en bekymring for hvad vores infrastruktur kan

at der er fokus på hvem der køber det her

helst sikkerhed for at den kapitalfond ikke sælger videre til for eksempel russiske kinesiske eller saudiske virksomheder og derfor

og hvis det ikke er tilfældet har man så ikke lavet en dårlig aftale dengang man accepterede børsnoteringen af dong og gik med i det forlig netop for at sige vi sidder med ved bordet vi kan gøre en forskel men hvis det alligevel ender

så forbrugerne kommer til at betale for

var en del af fattigdomsgrænse eller er det danmarks statistiks eller hvad for en er det vi opererer med nu men under alle omstændigheder synes jeg man ligesom

hvad er niveauet her

jo så taler om er at hvis du er enlig mor på kontanthjælp og har to børn

en lavindkomst det er der ingen tvivl om men fattigdom

er det virkelig det rigtige ord bruge om det særlig når man ser på at dynamikken ud af den gruppe er helt enormt høj altså halvdelen af den gruppe der er i et år

vil folk det viser erfaringen være på de her ydelser i længere tid det er ret sjovt når man ser

den er nemlig langt lavere for folk på overførselsindkomst end for folk i lavtlønsområdet altså hvis bare den samme mor arbejder

er den sociale mobilitet dobbelt så høj

skidt for den sociale mobilitet og

flere der er det i længere tid så forstår jeg faktisk ikke helt sfs tilgang til

virker som om det er mere med hjertet end med hjernen

en negativ social arv

om og sige lige nu har vi højkonjunktur der er er masser af mennesker i arbejde og den gruppe

at der er mennesker som har svært ved at have et ordinært arbejde på et ordinært arbejdsmarked

ligger derhjemme og så smitter det af på deres unger

fattigdomsgrænsen det er en en

under den tidligere regering og som regeringen nu har fjernet man undrer sig

så ikke vil lade den måle med med internationalt internationalt anerkendte

overførsel og når man ved at det at være på overførsel i sig selv

risikoen for at børnene selv kommer

bliver markant større fyrre procent højere

seriøst hvis man har et oprigtigt ønske om at gøre noget ved de her ting og ja

komme ind på arbejdsmarkedet fordi det er nogle meget høje krav

diskussion men jeg synes da

fordi vi har så lav ledighed har andre problemer end ledighed

syge de har diagnoser

andre ydelser eller være andre steder og så at

i det ordinære system så igen

et rimeligt levegrundlag eller ej

og der har vi forskellige synspunkter på

bringer danmark i den rigtige retning

men også for så vidt angår afgifts og skattelettelser for dansk erhvervsliv og en styrkelse af klimaområdet naturligvis og ikke mindst penge til sundhed ældre og børneområdet det er nemlig det vi kalder konservativ kernevelfærd det går ufattelig godt i danmark beskæftigelsen stiger og stiger og den samlede beskæftigelse har nu nået et historisk niveau aldrig har så mange danskere været i arbejde og siden to tusind og femten

der er over halvtredstusind færre danskere på offentlig forsørgelse og det allerbedste er at tendensen endda ser ud til at fortsætte nogen tid endnu det er naturligvis langt fra regeringens eller folketingets fortjeneste alene

for de mange brede aftaler der er lavet herinde og som har været med til at løfte dansk økonomi

været med til at skabe et råderum for finansøkonomien fremover en af de seneste store aftaler som vi har lavet er er energiaftalen bag den står

dansk folkeparti enhedslisten alternativet radikale venstre socialdemokratiet og sf aftalen letter elafgifterne med knap to milliard

fem og tyve og sikrer tre vindmølleparker og fire milliard kroner mere til vedvarende energi

være stolte af tænk at man kan samle en regering ni partier og fire statsministerkandidater om den samme politik

faktisk så stor betydning at vi med energiaftalen nu får dækket fem og halvtreds procent af danmarks energiforbrug med vedvarende energi i

og tredive

yderligere en klimamilliard det er fantastisk og det betyder også at vi

i mål med første del af regeringens klimamålsætning og det er en vigtig prioritet for det konservative folkeparti som sagt er dansk økonomi på vej

blandt andet at det går godt i landene omkring os det er en del af det for vi er en lille og åben økonomi og vi tjener penge på at sælge varer og serviceydelser til andre

forblive konkurrencedygtige det ligger os konservative meget på sinde

er på vej frem skyldes først og fremmest virksomhederne det skyldes både de lokale forretningsdrivende iværksættere og de store globale virksomheder og her skal vi politikere selvfølgelig

er jo ikke os der for eksempel flytter til costa rica og etablerer en containerterminal

ikke os der investerer egne penge i produkter der skal udvikles til indien eller sætter alt på et bræt for at blive iværksætter men vi kan gøre noget vi kan faktisk gøre en del

det lettere at drive virksomhed vi kan for eksempel holde os i skindet i forhold til at opfinde nye byrder for virksomhederne og så kan vi afskaffe nogle af de byrder

bureaukrati som tynger erhvervslivet et rigtig godt eksempel på det

at afskaffe affaldsgebyret vi kører alle forbi små erhvervsdrivende og selvstændige på vej til arbejde og så tænker

gode til i stedet for at spilde deres tid

eller endnu mere omsonst spilde deres tid

i det såkaldte affaldshåndteringsgebyr og heraf går de halvtreds millioner til offentlig

de ressourcer som det koster at håndtere gebyret i virksomhederne det er meningsløst og det er til stor irritation

omlægningen fra sidste socialdemokratiske regerings politik til den nuværende stramme udlændingepolitik har også betydning vi har strammet gevaldigt op og det har været nødvendigt jeg har også hørt dele af venstrefløjen indrømme at det er nødvendigt

sige tak for og hold nu fast i det synspunkt

betyder noget vi skal bare to en halv år tilbage der drev danmark otte og halvfems asylcentre med attentusind indkvarterede asylansøgere i dag er der nitten centre tilbage

at dansk økonomi er på vej frem skyldes også at vi fra politisk hold har gennemført reformer tænk bare på efterlønnen som gav sunde og raske mennesker ret til at gå på offentlig forsørgelse langt tidligere end den normale pensionsalder

have gået hurtigere med at komme i gang men jeg tvivler alligevel på er nogen i dag der vil rulle ændringen tilbage

fem og tyve og det skulle overraske mig lidt hvis der

uden den type reformer havde finansloven for to tusind og nitten set helt anderledes ud det er blandt andet på grund af den økonomisk ansvarlige politik at det nu er muligt at investere i kernevelfærden ældre sundhed børn og klima samtidig med at vi har et økonomisk råderum til at lette afgifter og byrder for erhvervslivet så de kan blive endnu mere konkurrencedygtige og så vores virksomheder får endnu bedre mulighed for at skabe værdi for danmark i årene fremover det kan man så tænke over hvis man hører til dem der gang på gang protesterer mod reformer eller advarer mod sociale massegrave og har fortalt folk at nu er velfærden da

til at løfte velfærden med fokus på kernevelfærden regeringen vil blandt andet løfte sundheds ældre og børneområdet med syv

fordi vi skal gøre hvad vi kan for at alle børn i danmark

vores børne og socialminister mai mercado har præsenteret en plan som skal være med til at give børnene en god start på livet en såkaldt tusind dagesplan fordi vi ved at de tusind første dage i et barns liv er de vigtigste derfor skal der ansættes fire hundrede og tres flere uddannede pædagoger i dagtilbuddene hvor der er en stor andel af sårbare og udsatte familier det er vigtigt fordi den første tid er så afgørende for børns udvikling

også plads til at sikre mere tryghed i danmark det betyder konkret at nogle af de lempelser af retspolitikken

justitsminister bliver rullet tilbage der afsættes også flere penge til pet og vores justitsministers arbejde med

skaffe flere betjente også til det nære arbejde tror jeg

finansloven er både god for danskerne og for danmark og vi ser frem til videre gode og konstruktive forhandlinger

man vil i de konservative fokusere mindre

den grønne omstilling og meget mere på klassiske konservative temaer som lavere skatter og lavere afgifter måske endda også for de virksomheder som sviner kan ordføreren bekræfte at det måske også netop er den kursændring der har gjort at det her finanslovsudspil er mere eller mindre renset

den

alle partier har jo stort set ført reklamekampagner hvor man har ændret sine logoer til den grønne farve og man har sagt at

når det så kommer til det konkrete i nærværende finanslovsforslag er der stort set ingen initiativer som ruster os bedre til fremtiden i

nu er afsat en klimamilliard over de kommende fire år

jeg tænker hvad er det kloge i det vi ved jo at hvis der bruges samfundstjeneste eller elektronisk fodlænke eller ting som ikke er at man smider folk i fængsel så er risikoen for at den person der bliver straffet på den måde begår kriminalitet igen bagefter

nu skal være mindre samfundstjeneste eller hvad er det det konservative folkeparti tænker her jeg spørger jo det konservative folkeparti fordi det er partiet med justitsministerposten altså hvad er meningen med det

vil jo helt sikkert føre til flere kriminelle og dermed også mere kriminalitet og dermed flere ofre hvor smart er det at føre

måde at bekæmpe kriminalitet på

i fængsel

det vil jo også betyde at der vil opstå situationer og det er meget få situationer vi taler om her hvor den slags

jo fratage domstolene den mulighed for i den konkrete situation at sige her giver det mening her kan det betyde

ærgerligt at regeringen vil gå ind og blokere for at vi fører den bedste retspolitik altså den retspolitik som giver mindst muligt kriminalitet i fremtiden og dermed også færrest muligt

det offentlige forbrug desværre stiger med en hastighed sådan at

der har behov for pleje ja

nærmest kun penge til den ene af dem så spørgsmålet er

folkeparti så bare glad og frejdig stå på mål for at vi skal have et

antal i den offentlige sektor til for eksempel at tage sig

der er jo ikke nogen tvivl om at vi fra socialdemokratisk side ønsker at fremme antallet af grønne biler i danmark i de kommende

år mit spørgsmål til ordføreren går så på om ordføreren kan sætte nogle ord på hvad de konservatives målsætning er for transportsektoren fru mette abildgaard har jo været ude i medierne og talt varmt

godt tænke mig at vide om ordføreren kunne sætte et tal på altså om vi kunne få lidt mere

stå her og love at der er femhundredetusind biler i to

en finansiering på plads men jeg vil bare love at

fald arbejder positivt og konstruktivt på at få endnu flere elbiler på gaden vi skal bare

nogen registreringsafgift men er det den rigtige vej at gå

jeg siger bare at vi er meget konstruktive til det her vores mål er at få flest mulige elbiler på gaden for færrest mulige

grønne profil eller grønne dagsorden vi har fuldstændig samme ambitioner som vi har haft hele tiden det som justitsministeren var ude at sige var at nu

om nogle andre områder men der er ingenting der er ændret

at skabe nogle gode forudsætninger for det område man er valgt i

har så været politikere blandt andet ordførerens egen kollega

det er man jo i sin gode ret til jeg er ikke ude på at sige hvad der er rigtigt og forkert men da jeg ikke har erfaringer med at sidde i et

forundrede over mig selv inklusive

det kunne det tidligere i år kan

og

klimarådet og professor i økonomi ved

den ambition som vi fik kæmpet ind i regeringsgrundlaget da vi

er en kamp som vi kæmper hver eneste dag og og den fortsætter selvfølgelig og vi er stadig lige så ambitiøse som vi altid

det er så tredje tredje ordfører der stiller det samme spørgsmål

af danmark fordi vi

to million kroner i forhold til en oplysningskampagne om juridisk faderløse i grønland det er rigtig positivt og det er alle tre

nye tiltag på områder som inuit ataqatigiit har efterspurgt en styrket indsats

de kommende satspuljeforhandlinger særlig stor betydning og fra vores side

der blive lagt en masse kræfter i at bidrage med løsninger rettet mod sårbare borgere fra grønland da denne gruppe er stærkt

herberger socialøkonomiske virksomheder og meget andet for at være med til at

pulsen på den virkelighed som rigtig mange grønlændere i danmark oplever selv om andelen af grønlændere

ved vi også at der til stadighed er behov for at sætte fokus på sårbare grønlændere som er overrepræsenteret i de sociale statistikker vi har fra inuit

for nogle tiltag der kan løfte mellemgruppen ud af social armod

på arbejdsmarkedet mens der aldrig

er andelen af grønlændere blandt der kan arbejde kun på omkring halvtreds procent det vil vi gerne være med til at forbedre og derfor

vil øget beskæftigelse af grønlændere også være et overskyggende emne for os i de kommende satspuljeforhandlinger i finanslovsforhandlingerne for to tusind og nitten vil inuit ataqatigiit fokusere på tre konkrete områder fortsat styrkelse af justitsområdet fortsatte tiltag

viden i danmark om det moderne grønland

til finanslovsforhandlingerne vil en styrkelse af justitsområdet fortsat

en prioritet for inuit ataqatigiit sidste år formåede vi at få afsat fyrre million kroner over de kommende fire år til et løft af justitsområdet i grønland

men behovet er også langt større og vi ved at der er flere områder som ikke er tilstrækkeligt finansieret i dag naalakkersuisut udgav for nylig strategien eller overgrebspakken som den også bliver kaldt killiliisa for at komme seksuelle overgreb i grønland til livs politiet i grønland og justitsområdet spiller også

en rigtig vigtig rolle og derfor har naalakkersuisut listet en lang række anbefalinger op til os her i folketinget på justitsområdet

af de helt konkrete anbefalinger som der er

inuit ataqatigiit var i grønland med til at sikre en ny børnelov som gjorde det lovpligtigt at socialforvaltningerne i grønland skal handle på en bekymring

hvis man spørger os og hvis man spørger naalakkersuisut og derfor vil inuit ataqatigiit arbejde for at politiet i grønland får tilført nogle ekstra midler til at kunne sikre en endnu hurtigere håndtering af anmeldelser om seksuelle overgreb

her skal det understreges at politiet i grønland generelt anerkendes for deres håndtering af sager men når vi snakker om personfarlig kriminalitet

landsplan eller lokalt er der et fast sted hvor

afhøres man er nødt til fra gang til gang at finde et sted hvor man så kan afhøre børnene og det er på trods af at politiet i grønland har uddannet flere personer til at foretage videoafhøringer

der faktisk er rigtig gode erfaringer med det i et moderne retssamfund

bør tryghed være i højsædet det bør det i høj grad også være i forhold til en sårbar gruppe

der har oplevet seksuelle overgreb

er der endelig behov for at man får sikret driftsmidler til landsforsvareren som svarer til de krav som vi har stillet via lovgivningen de budgetmidler der er givet til driften svarer simpelt hen ikke til de krav der bliver stillet i lovgivningen det synes jeg er vigtigt at understrege landsforsvarerembedet er stadig nyt og det er positivt at der er blevet fundet midler til uddannelse af flere forsvarere men det er også vigtigt at vi sikrer at driften hænger sammen et realistisk skøn

er at driften skal forhøjes med en million kroner årligt for at leve op til de forpligtelser som der er i lovgivningen

der også behov for at man sikrer nogle midler til løbende

at vi hele tiden sikrer at vi har et ordentligt korps af forsvarere i grønland

kom naalakkersuisut og regeringen med en fælles rapport om hvordan barriererne for erhvervsudvikling i grønland kan fjernes blandt andet her fra folketinget og i tiden

er der kommet en lang række lovgivningsmæssige

skabt nogle forbedringer på det her område det betyder at mulighederne for

er blevet forbedret i de sidste par år blandt andet er der kommet en ny selskabslov fra den første juli to tusind og atten og selv om det er positivt er det vigtigt at vi ikke stopper her vi ser til stadighed at opdatering af eu regler

love her i folketinget

til danske love for eksempel

kan jeg nævne veterinærloven som forhindrer grønland i

eksportere endnu flere varer grønlandske produkter

kan det være rigtig svært at få tingene til at hænge sammen naalakkersuisut i grønland har i mange år snakket om at hjemtage veterinærområdet

er desværre blevet ved snakken og derfor mener vi at det er vigtigt at vi også her fra

opfordrer både naalakkersuisut men i høj grad

erhvervsudviklingen i grønland ved at vi fjerner nogle af de her lovgivningsmæssige barrierer det må være i alles interesse at sikre en bedre økonomi i grønland vi har i høj grad et ansvar selv i grønland men vi kan også

et af de tiltag som regeringen har støttet på erhvervsområdet er blandt andet nukiga som betyder vores styrke og som har fokus på både erhverv og kultur det er oplagt at nogle af de penge som

kunne sikres på det her område kunne være med til at understøtte nukigas arbejde for at være med til at udvikle grønlands erhvervsliv

så til viden om grønland i danmark det er rigtig positivt at regeringen i sit finanslovsforslag lægger op til at der skal sikres mere viden i danmark om grønland ligesom de også prioriterer de kulturelle initiativer i forhold til grønland og færøerne

mener vi at en forståelse for hinandens særegne kulturer er med til at styrke viden

der kan være i befolkningen

derfor også glade for de initiativer der allerede er taget på samme måde ser vi også frem til operation dagsværks

her den syvende november ønsker vi at få flere i

fra en ung grønlænder til en ung dansker et rigtig godt sted

eksisterende viden om grønland er blandt andet ved at udvide skoletjenesterne ude

det grønlandske hus rundtomkring i danmark der udfører de i dag et rigtig godt stykke arbejde i skoletjenesten og hvis vi er med til at styrke det arbejde de laver kan vi sikre at endnu flere danske børn

den statslige myndighed som er til stede stort set alle steder undtagen

nogle grønlandske myndigheder tættere på borgerne det er nogle meget

borgernære ting hvor for eksempel det at komme til politiet og og blive afhørt når man

bedre måde for alle ikke mindst for

vil løse den opgave tilbage til det her med med satspuljeforhandlingerne

der jo også mange der har sociale udfordringer med i bagagen og de meget høje tal der er på socialområdet i forhold til vold eller seksuelle overgreb eller andre ting i grønland tager man jo sådan set også med

er for en gruppe der flytter hertil men vores formodning er at mange af dem også

vi ser nogle ret voldsomme sager når vi er rundt på herberger

sker dødsfald på grund af stofmisbrug

tingene bliver mere og mere voldsomme end vi så dem bare for nogle få år tilbage og det synes vi er bekymrende det vil vi gerne være med til

systematisk arbejder for forbedringer

er her i folketinget men jeg synes

kunne spørge om kunne blive bedre men også

først vil jeg gerne høre de lønforskelle der er i politiet

om dem men hvordan ser ordføreren den reelle løsning på det spørgsmål og i givet fald hvordan kan vi som politikere fremme

er jo trods alt et spørgsmål som vi også er nødt til at diskutere her

blandt de arbejdsgiverorganisationer og de fagforeninger der repræsenterer folkene

der er jo det her eksempel som jeg får igen og igen fra grønlandske politibetjente om at de

de to betjente forskellig løn det er jo ikke rimeligt det siger sig selv

nødt til at finde nogle praktiske løsninger som særlig politiforeningen synes

men ja der er behov for at vi også her politisk er med til at fremme en løsning og det synes jeg

og det er børn der lever i fattigdom og det er børn der lever i sult i grønland nu har jeg sådan bragt mange af de her svære sociale problemer frem som vi har i grønland

og kigger man på fns børnekonvention

det primære ansvar jo sådan set også forældrenes så forældrene har en rigtig vigtig rolle i forhold til at sikre det her men men vi er jo nødt til at sikre

når man så vælger at flytte til danmark fordi lønniveauet i

er nødt til at tage i grønland hvordan kan vi være med til at sikre selvfølgelig på en fornuftig måde

at de penge vi har også bliver fordelt sådan

og det er komplekst men det er en af de mærkesager som jeg også har selv om det er en indenrigspolitisk sag

enhver tid siddende regerings mål og ambitioner det er samme proces i folketinget som det er i inatsisartut i grønland men forhandlingen i danmark adskiller sig ved at finanslovsudspillet afspejler regeringens politiske prioriteringer for alle statslige jurisdiktioner i alle tre rigsdele det er en tid hvor jeg genlæser afsnittet om rigsfællesskabet i regeringsgrundlaget og tager en temperaturmåling på hvor langt regeringen er nået i implementeringen af målsætningerne er der sikret den fornødne prioritering til realiseringen af regeringsgrundlaget er der blevet lyttet til de grønlandske mandater og når regeringsgrundlaget i mål i valgperiodens sidste finanslovsudspil her er min status i afsnittet om rigsfællesskabet i regeringsgrundlaget står der

regeringen vil arbejde for en standard på danske ansvarsområder på færøerne og grønland som svarer til standarden i danmark med de særlige fravigelser der kan begrundes i de færøske og grønlandske forhold lad mig sige det med det samme det forelagte finanslovsforslag vil ikke

sætte en dansk standard for retsområdet i grønland der blev sidste år afsat ti million kroner årligt over fire

justitspulje for grønland som en særlig indsats rettet mod det grønlandske retsvæsen det vil kræve langt større investeringer herfra hvis retsvæsenet i grønland skal på samme niveau som i resten af kongeriget

vi har dertil de grønlandske politifolk som ikke får den samme løn som deres danske kollegaer trods samme arbejde og samme uddannelse og sidst men ikke mindst

at grønlandske politibetjente skal diskrimineres på deres lønforhold og overenskomst den tid burde være ovre jeg betragter det som en alvorlig nedprioritering af et område som kan løses politisk det er en af de knaster som svækker vores sameksistens i kongeriget det er et problem som gang på gang er blevet italesat både fra folketingets talerstol og fra naalakkersuisut i grønland men det er ikke prioriteret fra regeringens side sidste år fik grønland langt om længe en landsforsvarer som vi alle sammen er rigtig glade for at vi har fået initiativet er godt og retssikkerheden

i grønland er vi glade for at der endelig er forbedringer på vej hvad angår forsvarernes behov for uddannelse efteruddannelse og rådgivning vilkår der blev anbefalet af retsvæsenskommissionen tilbage

to tusind og fire anbefalingerne pegede på en sikring af retssikkerheden for den anklagede i en sag altså the principle

arms således at anklagemyndighed og forsvar i højere grad bør ligestilles

der er dog plads til få men meget væsentlige forbedringer der følger stort set ingen midler med til varetagelse af landsforsvarersembedet budgettet

men der er brug for mindst otte million kroner årligt for at efterleve kravene i bekendtgørelsen det betyder at landsforsvareren ikke kan leve op til bekendtgørelsens retningslinjer for at varetage sit embede kæden er hoppet af et eller andet sted der er blevet etableret en landsforsvarer men der er ikke sikret midler til varetagelsen af jobbet jeg håber at samtlige partier vil støtte op om at sikre at der findes midler til dette område

grønlandsudvalget har i denne sommer været på udvalgsrejse til ilulissat uummannaq og

da denne person er bygdens lokale embedsmand med politimyndighed en repræsentant for politiet og retsvæsenet fjorten ud af tres bygder er uden politiets repræsentant i form af en kommunefoged gennem en årrække

over for den danske regering fremkommet med markante opråb om initiativer til at sikre retssikkerheden

ind i sin egen private stue og fæstne ham til sin radiator med håndjern der er også eksempler på at kommunefogeden er blevet opsøgt af en person der vil anmelde en kriminel handling og hvor mødet finder sted i kommunefogedens eget hjem alt imens hans

må gå udenfor under afhøringen jobbet som kommunefoged er en deltidsbeskæftigelse og takseres med cirka seks tusind kroner om måneden det er altså kommunefogedens dårlige løn og arbejdsvilkår der gør det svært at rekruttere nye kommunefogeder derfor mener jeg at det er absolut nødvendigt at afsætte midler til bedre betingelser for kommunefogederne uanset om borgerne bor i en by eller i en bygd skal borgerne kunne henvende sig

der skal også være plads til ros finansministeren har det seneste år inviteret de nordatlantiske mandater til sættemøder i forbindelse med finanslovsforhandlingerne et initiativ som ikke er set tidligere i hvert fald ikke i nyere

to tusind og to og tyve til at styrke kendskabet og fællesskabet på tværs af rigsfællesskabet det er mit håb at disse midler vil bringe os tættere sammen i rigsfællesskabet og være med til at videreudvikle kulturbåndene mellem

tre unikke lande

der blev sidste år afsat ti million kroner årligt over

til en pulje til forbedringer på retsområdet i grønland det er midler der skal fordeles til de mange ønsker om forbedringer der er til grønlands retsvæsen kriminalforsorgen politiet og kommunefogederne

ti million kroner årligt til permanente forbedringer

trods alt små skridt

firs million kroner til oprydning af tidligere militærbaser i grønland det er naturligvis ikke tilstrækkeligt i forhold til en fuldstændig oprydning efter den amerikanske tilstedeværelse men det er trods alt små skridt i den rigtige retning projekter for at bekæmpe grønlændernes sociale udsathed i danmark er også blevet tilgodeset i de seneste satspuljeforlig disse midler har en stor betydning for mange grønlandske borgere som har

vil jeg igen anbefale at de grønlandske huse i danmark tages med på råd og at forligsparterne ikke mindst hører deres forslag til konkrete projekter der kan sikre en bedre indsats for socialt udsatte grønlændere i danmark helt konkret er der et bredt ønske blandt de grønlandske huse om at gøre inklusionsmidlerne til de grønlandske huse permanente disse midler er altafgørende for flere forskellige initiativer

finanslovsområdet i denne valgperiode er store andre er små skridt men det er en indikation

der bliver lyttet til de grønlandske ønsker det skal regeringen have ros for men vi skal

stille os tilfredse retsområdet i grønland får ikke med den forelagte finanslov samme standard som i resten af kongeriget herfra skal komme et ønske til finansministeren at der lyttes til den feedback der nu er fremkommet fra medlemmerne fra grønland jeg ser frem til en konstruktiv dialog og en forhandling hvor vi kan mødes om nogle løsninger for rigsfællesskabets bedste

rigtig glade for den her justitspulje på

noget som vi fra ias side har bemærket er

hvis der skal være kommunefogeder alle steder

man også nødt til at kigge på om vi eventuelt skal to kommunefogeder i stedet for kun en kommunefoged i nogle af bygderne

der sådan set er åbnet op for i forhold til den her justitspulje så vi har store forhåbninger til at der rent faktisk sker noget og færre bygder kommer til at mangle en kommunefoged fremadrettet jeg kunne godt tænke mig at høre

hvilke andre områder er der på justitsområdet

som har behov for et særligt fokus

vilkårene er til at leve med som begge parter kan leve med både grønland men også danmark

lønforskellene ved politiet er et væsentligt område som som rigsfællesskabet ikke kan være bekendt

jeg ved også at bygderne er meget villige til at samarbejde på tværs

vi ser med bygderådsformændene som også arbejder med

fremover jeg synes også at det vil være helt væsentligt

det væsentligste sted hvor man skal begynde

netop fordi man står og mangler

alle årene og indtil videre har vi ikke set et løsningsforslag fra

bliver løst ét sted frem for at man skal gå flere forskellige steder

vidt angår politiets opgave i grønland politiet i grønland arbejder med civile sager

bruger rigtig meget tid og mange ressourcer på det område jeg synes helt bestemt at en modernisering af politiets opgaver i grønland er rigtig godt

og derefter til justitsministeren for at sikre at de ting til der er stor

grad sprudlede af energi og lyst til at udvikle sig selv og have samarbejde med alle mulige og bygge op og

han ikke vil stå på en fiskefabrik og tjene måske

firedobbelte tid men der er en anden ting og det var det sygehus vi besøgte jeg synes det er uholdbart at læger kommer i to og tre måneder og sygeplejersker måske er på besøg

samme periode for det giver jo ikke en tæt tilknytning til de patienter

ansvarlige for sygehuset og som spørgeren refererer til er der nogle læger eller sygeplejersker som er der i to måneder eller tre måneder der er nogle der er der i bare

så rejser igen det er i dyre domme vi betaler for at sikre at folk har en læge som kan tilgodese dem

når der er lægemangel i danmark eller i norden for den sags skyld

er lægemanglen i grønland dobbelt så hård jeg tror helt bestemt at vi nu i grønland skal til at snakke med

at bane vejen for at flere udenlandske læger og udenlandske sygeplejersker kan søge arbejde i grønland

end man gør hernedefra hvis vi gerne vil tilgodese

befolkningen får den service de har behov for i

form af læger og sygeplejersker også fra andre lande

af det som jeg også blev meget ked af at se var de mennesker vi mødte fra de to

for den her flodbølge og som nu intet hjem har og ikke alle har fået en løsning jeg ved godt at vi kun kan støtte ved at sige at her er lidt humanitær bistand men hvad er løsningen for de her mennesker og hvornår tror ordføreren at den grønlandske regering og kommunerne sørger for at

i nuugaatsiaq og i illorsuit har været altafgørende for for vores arbejde det politiske arbejde det økonomiske arbejde og

humanitære arbejde i grønland har fyldt rigtig rigtig meget og det er helt på sin plads

man har stadig væk nogle loose ends

at gøre alle tilfredse og det er stadig væk en svær proces men at sikre

for alle har været meget vigtigt

de kan få deres fangstredskaber tilbage er meget vigtigt

de basics man mener er vigtige

at hjælpe disse mennesker disse ofre har været meget

i inatsisartut og regeringen hvor vi siger at nu er alle tilfredse

vende tilbage til det ordføreren sagde i sin ordførertale om

mangler kommunefogeder i fjorten bygder jeg

seks tusind kroner om måneden og jeg kunne godt tænke mig at vide

det er nogle andre forhold der gør at man i

skulle snakke med vedkommende og afhøre ham på vegne af politiet i sit eget hjem

særlig smart løsning det er utrolig vigtigt sådan et lille sted at man har et neutralt sted hvor man kan sætte sig over for hinanden og snakke tingene igennem indtil politiet kommer eller indtil politiet

hvad den næste handling skal være jeg synes

jeg synes helt bestemt at det ville være helt naturligt at man havde et neutralt sted som som hører ind under

som rammebetingelse for kommunefogeden

i sit eget hjem men jeg vil gerne lige til noget andet og det var det

finansloven her hvor der er nogle ting som er som er store skridt

små skridt er også at de ti million

det er langtfra løsningen og det er langtfra nok til at sikre at retsområdet kommer på samme niveau som resten af kongeriget

forskellige forbedringsforslag som regeringen fremkommer med også er små skridt indtil i dag har vi ikke

standarden i grønland

med til at diskutere og det kan selvfølgelig være alderen der spiller et puds men jeg husker ikke en finanslovsdebat der har været så rolig og fredelig som som i dag og det er måske

beskæftigelsen er historisk høj og ledigheden er lav vi har oplevet en solid vækst igennem flere år og vi forventer at den vil fortsætte i de kommende år

glemme at det kun er er fyrre år siden at danmark var noget tættere på at være nordens svar på grækenland end nordens svar på luxembourg

økonomien der er dansk økonomi heldigvis slet ikke i dag vi har faktisk siden nitten halvfemserne set et fald i ledigheden samtidig med at den offentlige gæld er blevet reduceret betydeligt vores sunde økonomi skyldes i høj grad at vi har gennemført reformer det er først og fremmest strukturreformer der har gjort det muligt at have en sådan fremgang og uden reformerne ville opsvinget allerede være dæmpet i kraft af mangel på arbejdskraft

der øger arbejdsudbuddet i de her år de hidtidige erfaringer med forhøjelsen af efterlønsalderen viser at de berørte personer stort set arbejder i uformindsket omfang frem til deres nye forhøjede efterlønsalder det er en enorm succes uden de her reformer ville de offentlige finanser være svækket betydeligt i takt med at vi lever længere og er sundere i længere og længere tid i dag er dansk økonomi inde i en højkonjunktur bnp væksten var på to procent i to tusind

og til næste år investeringerne er bredt funderet og

og eksporten bidrager til fremgangen beskæftigelsen er også højere end nogen sinde før der er kommet mere

private arbejdspladser siden to tusind og femten og beskæftigelsen skønnes at stige yderligere i år og de kommende år

er opsvinget bredt funderet i hele landet

ledigheden falder endda så meget at vi nu har den laveste ledighed i ni år og antallet af offentligt forsørgede fortsætter med at falde fra andet kvartal to tusind og femten til første kvartal i år er antallet af offentligt forsørgede faldet

personer det er det laveste antal offentligt forsørgede i elleve år det er da positivt når dansk økonomi er inde i en højkonjunktur med stigende pres på arbejdsmarkedet

også vigtigt at vi afpasser den økonomiske politik

der er ikke nogen der har en interesse i at vi overopheder dansk økonomi vores finanspolitik og strukturpolitik dæmper samlet set kapacitetspresset i dansk økonomi både frem til i dag

i de kommende år det gælder også vores

vi konsoliderer økonomien vi holder rammerne vi lægger op

til at gøre danmark bedre for danskerne jeg håber vi alle sammen kan glæde os over at dansk økonomi er i fremgang

der hvor vi stod i to tusind og femten da regeringen trådte til i to tusind og femten lå underskuddet på den strukturelle saldo på nul procent

og få skabt balance i dansk økonomi

derfor at vi udvidede det eksisterende omprioriteringsbidrag til også at omfatte uddannelses undervisnings og kulturområdet siden da har både v regeringen og

regeringen arbejdet på at konsolidere dansk økonomi ved gradvis at reducere underskuddene nu har regeringen så fremlagt et forslag til finanslov for to tusind og nitten og det solide udgangspunkt vi har det vi har skabt gør det også muligt at præsentere et finanslovsforslag der både

nogle taler om at det er en gavebod og andre siger at vi bruger alt for

en gang imellem et tegn på at man står rigtigt i midten af dansk politik

vi også fremadrettet får manøvrerum i økonomien regeringen lægger op til at prioritere særlig syv områder en styrkelse af velfærden klima miljø og natur bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked tilbageførsel af midler til undervisning uddannelse og kultur styrket tryghed lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet og sidst men absolut ikke mindst bedre sammenhæng på tværs af landet lad mig tage dem en for en velfærdsområdet er

vi hvert eneste år tilført kommuner og regioner flere midler i aftalerne i modsætning til den tidligere regering der skar

når den enkelte borger har brug for at fællesskabet træder til regeringen indgik i foråret nogle ambitiøse aftaler som betyder at den kommunale serviceramme og sundhedsindsatsen i regionerne

milliard kroner i to tusind og nitten med finanslovsforslaget prioriterer vi endnu et velfærdsløft med halvtreds million kroner årligt til sundhed ældre og psykiatriområdet og med to hundrede og tres million kroner årligt til børneområdet dertil kommer midlerne i satspuljen

årligt til sundhedsområdet vi vil blandt andet prioritere en samlet sundhedsreform og styrke vaccineberedskabet og sikre en høj kvalitet i behandlingen af borgere med høretab på ældreområdet målretter vi en hundrede og firs million kroner til at være med til at sikre at ældre borgere får en tryg alderdom med høj livskvalitet at vi bekæmper ensomhed som rigtig mange ældre desværre bliver ramt af på psykiatriområdet afsætter vi hundrede million kroner

som vi aftalte med danske regioner i økonomiaftalen vi vil senere på efteråret præsentere et samlet udspil vedrørende psykiatrien som skal fokusere på borgere med svære

nedbringelse af brugen af tvang i behandlingen

samtidig også tager hånd om de alt for mange

tror faktisk at det er hver fjerde unge kvinde mellem atten og seks og tyve selv mener

et dårligt mentalt helbred det er et område

ind over for på børneområdet har børne og socialministeren allerede præsenteret vores nye tusind dagesprogram

til børn i sårbare og udsatte familier regeringen vil afsætte de to hundrede og

årligt til blandt andet at styrke samspillet mellem dagtilbud familie og sundhedsplejen vi vil afsætte plads i økonomien til at ansætte cirka fire hundrede og tres

daginstitutionerne hvor der er børn der har et særligt behov vi prioriterer et kompetenceløft til cirka to

pædagoger og tusind dagplejere der er flere partiers ordførere der har været inde på miljø og klimaforandringerne at vi skal handle

nu jeg er ikke bare enig jeg er allerede foran sammen med energi forsynings og klimaministeren lavede jeg nemlig før sommerferien den første energiaftale der kunne samle hele folketinget og alle partierne en aftale der viser vejen

en aftale der viser vejen til at vi i to tusind og tredive på en normal dag vil få hundrede procent grøn strøm ud af vores stikkontakter en aftale der sænker elafgiften for almindelige danskere en aftale der bidrager til at vi kan erstatte fossile brændsler med elvarme en aftale der sikrer en bedre

afsætter vi altså en grøn milliard oven i den aftale vi har lavet luften og vandet skal være renere natur og skal have det bedre og udledningen af

et universitetsudspil der skal forbedre universitetsuddannelserne vi vil forhøje fribeløbet for de unge studerende der ved siden af deres studier gerne vil yde en ekstra indsats og få tingene til at

og så vil vi fremlægge et udspil vedrørende international rekruttering sidst men ikke mindst

også sikre at vi opretholder en fair og lige konkurrence og derfor vil vi fremlægge konkrete initiativer der skal sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked

herudover fastholder vi de høje ambitioner der er i

udvikling vi afsætter to milliard kroner i to tusind og nitten hvilket er cirka

million kroner mere end i år og det betyder at vi lægger

tolv procent mere på den offentlige forskning end for bare ti år siden og så lægger vi som nogle har lagt mærke til op til at ændre på omprioriteringsbidraget som sagt var

få strammet op på dansk økonomi det var nødvendigt at få bevæget os væk fra det underskud på

havde forudset der ville være på de offentlige finanser derfor tog vi ansvaret på os og udvidede det eksisterende omprioriteringsbidrag til også

uddannelses og kulturområdet det har blandt andet gjort at vi har kunnet prioritere en række nye initiativer

har vi øget vores indsats på kræftområdet vi har udvidet antallet af betjente og vi har styrket dansk økonomi gennem kommunal velfærd ligesom vi har gjort det med de penge der er fundet på finansloven i øvrigt efter i de seneste år

nu besluttet at vi fra to tusind og to og tyve vil lade midlerne blive på hvert område det mener vi der er behov for at ændringen sker fra to tusind og to og tyve skyldes at vi ser ind i et par år

det medfører et behov for at der ikke nu træffes beslutninger om at

tyve og to tusind og en og tyve helt konkret

på reserven i finansloven afsat midlerne fra

og senest med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for to tusind og to og tyve vil vi tage stilling til hvordan reserven udmøntes

en af de ting der er rigtig positive

er at kriminaliteten i øjeblikket ligger lavere end tidligere særlig på områder som indbrud og røveri vi har samtidig styrket massivt med flere ressourcer til politiet og forsvaret har også fået et

der er dog områder hvor kriminalitetsformer vinder frem og truer vores fælles tryghed det gælder for eksempel inden for økonomisk kriminalitet og inden for it kriminalitet samtidig må vi konstatere at trusselsbilledet for danmark løbende forandrer sig

af politiets efterretningstjeneste til at indskrænke brugen af samfundstjeneste for at få mere retfærdige domme og til så også

at gennemføre den reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet der blev aftalt lige inden sommerferien

det har hele vejen igennem

regeringen at danmark skal være konkurrencedygtigt og et nemt land at drive virksomhed i regeringen vil derfor med

til finanslov både sikre lavere skatter afgifter og gebyrer og forbedre forholdene for erhvervslivet samlet set prioriterer regeringen fem hundrede og tyve million kr når

de virksomheder der ikke betaler deres skat til tiden er fuldt indfaset vi lægger blandt andet op til at nedsætte elvarmeafgiften for sommerhuse

for ø boere vi vil reducere erhvervslivets byrder herunder og ikke mindst administrationsgebyret for erhvervsaffaldshåndtering så vil vi styrke turismen og vi vil følge op på de vækstteams der er nedsat blandt andet inden for grøn energi og

det sidste punkt jeg vil fremhæve nu er spørgsmålet om

at styrke sammenhængskraften på tværs af danmark vi har allerede besluttet at flytte statslige arbejdspladser ud som led i bedre balance i og bedre balance

der bringer videregående uddannelser tættere

en lang række mulige studerende og vi har igangsat en større lokaletilpasningsplan i københavn aarhus og odense der gør at vi får frigjort noget husleje

af afstande mellem landsdelene og jeg er sikker på at hvis det kan lade sig gøre

rentabelt projekt omkring

det på samme måde binde danmark tættere sammen sidst men heller ikke her mindst afsætter regeringen

nå det var hvad

finanslovsforslag

glade for at forbrugerombudsmanden ikke må gå ind på det politiske område for den holder virkelig ikke altså det eneste konkrete tal man kan finde er sidetallet nederst i hjørnet debatten afslørede jo også

grønne biler hvordan skal man nå mere arbejdskraft

det konkrete bud på grøn omstilling der var ingenting der men noget er dog klart det er klart at de

friskoler der er i danmark og de forældre der har valgt at sende deres børn i en friskole skal rammes økonomisk det er klart at de mange små og mellemstore familieejede virksomheder der er i danmark skal rammes økonomisk

vil omgøre en af den senere tids største succeser nemlig et bedre og mere specialiseret sundhedsvæsen socialdemokraterne har nemlig

i stedet for højt specialiserede afdelinger tilbage til de tider hvor der var alt for mange fejloperationer og hør bare hvad formanden for lægeforeningen

til danmarks radio den enogtyvende

levere dårlig kvalitet og være utroligt ineffektive regeringen vil ikke tilbage vi vil fremad derfor har regeringen også afsat midler til bedre sundhedshuse tættere på borgerne

dele af vores sundhedsvæsen

og samtidig være tæt på borgeren samtidig afsætter vi med finansloven en reserve til den kommende sundhedsreform der skal sikre større sammenhæng og mere nærhed i hele vores sundhedsvæsen men på samme

i kvalitet effektivitet og produktivitet og ikke mindst forbedring i overlevelsesrater som vi har set i de senere år nå

jo ikke være negativt det hele faktisk går det så godt for dansk økonomi i dag at det

så jeg vil godt glæde mig

forsøgt at lave et finanslovsudspil der er point for forsøget og jeg er faktisk enig i titlen i hele titlen

når ens politiske modstander siger at regeringen har gjort det godt gør gode tider bedre

om at regeringen har skabt gode tider i danmark

til de problemer vi overtog i to tusind og femten vi har gode tider og jeg glæder mig over at det bekræftes nu også

for alle

helt enig i siden regeringen trådte til er beskæftigelsesfrekvensen øget i alle kommuner

som det var frem til to tusind og femten

der fremgang i otte og halvfems ud af otte og halvfems kommuner når man måler

alle dele af danmark oplever beskæftigelsesfremgang gode tider for alle betyder også

med i arbejdsfællesskabet og når vi har reduceret antallet af overførselsindkomster

folk med i arbejdsfællesskabet

forstærkede indsats for at hjælpe landmænd der ønsker at være økologer vi omlægger i disse år

end den tidligere regering og i de seneste to år et areal der svarer til

hundrede og halvtreds fodboldbaner

til økologi hver

skal nu til at betale det synes jeg helt ærligt også

der var selvfølgelig også andre end

banen jeg vil gerne sige tak til det radikale venstre og sf

gennemarbejdede og konkrete forslag

finanslove hvor man jo kan tage stilling til om

glad for at det radikale venstre var med til at bære erhvervs og iværksætterpakken igennem sidste efterår

lægger op til at finde jeres finansiering ved at fjerne den pulje vi afsatte

lidt spændende diskussion i gang mellem alternativet og enhedslisten mellem fru josephine fock og herre pelle dragsted men det var nu mest

efter valget og jeg tror nu nok jeg vil holde mig til at snakke om tiden frem til valget og derfor vil jeg gerne vende

traditionen for at indføre en dialog om

grønland i løbet af finansloven jeg skylder nu dog at sige at rosen

det var min forgænger

synes det er helt rigtigt for ligesom de grønlandske mandater og de færøske mandater er en del af det danske folketing

jeg også at de grønlandske repræsentanter skal være en del af de drøftelser vi har

med respekt for

i grønland og på færøerne er

egne regeringer der har egne ansvar og derfor kigger vi på hvad vi kan gøre

og grønland jeg synes det er meget vigtigt at vi får et større kendskab til alle dele af rigsfællesskabet blandt de unge

større grad af orientering og kulturforståelse mellem alle tre dele af rigsfællesskabet blandt de unge

inde på at grønland

mere erhvervsorienteret mere erhvervsrettet der er meget som grønland kan gøre selv og jeg har stor respekt for den indsats som grønland gør

hjælpe med i rigsfællesskabets

er der nogle drøftelser i gang nogle overvejelser om hvordan vi kan skabe rammerne for et bedre

det ser jeg frem til at drøfte videre i de kommende måneder fru aleqa hammond var meget inde på

retsforhold

er nogle ting som ligger i aftalen mellem det danske justitsministerium og regeringen i grønland det er svært

herunder med fogederne svære at løse i forbindelse med den danske finanslov men jeg ser frem til at mødes

de grønlandske og de færøske repræsentanter for at drøfte videre om

fællesskabet det fællesskab jeg mener der bør være mellem alle tre dele

er baggrunden for at vi i øjeblikket har så markant en beskæftigelsesfremgang regeringen har taget nogle initiativer vi har også noteret os at der ikke

at komme efter på en lang række områder blandt andet har det vist sig med den nye uddannelses

opgørelse at vores indsats for at få unge til at komme hurtigere igennem studierne ikke bare har båret den frugt vi

men faktisk er vi kommet endnu længere og studietiden er blevet forkortet mere end forventet det øger faktisk arbejdsudbuddet i danmark med knap to tusind personer vi kan se nu at langt flere ældre end egentlig forventet vælger at

arbejdsmarkedet også efter at de folkepensionister nogle holder sig tilbage fordi de er bekymrede for hvilken modregning der vil være om der reelt er en økonomisk gevinst

flygtninge og familiesammenførte bliver integreret på arbejdsmarkedet da vi overtog regeringsmagten var andelen af flygtninge og familiesammenførte der blev vurderet som arbejdsmarkedsparate nede på tre procent og jeg har ikke glemt det tal i mine noter det var tre procent

skyldes at vi helt grundlæggende vælger at kigge på at folk der kommer hertil

familiesammenførte er en ressource og ikke skal ligge samfundet til last men i den tid de er her

bidrage med den arbejdskraft de har og det betyder at langt flere er kommet i arbejde vi har cirka fordoblet andelen af flygtninge og familiesammenførte der inden for tre år er kommet i beskæftigelse vi er ikke i mål men vi er bedre nu end i to tusind og femten det er alt sammen med til at skubbe dansk økonomi i en bedre det styrker dansk økonomi og det gør at vi har gode tider og det er regeringens opgave at de gode tider fortsætter derfor har vi fremsat et

og vi passer godt på pengene

gør det så godt og at vi derfor står i en situation hvor vi kan gøre gode tider bedre vi er så optaget af at det er noget der kommer alle til gavn når man så kigger på de

kampagner der kører ganske vist ikke med

man det ene eksempel efter det andet på at dét er velfærd inden for sundhed inden for uddannelse det er jo vældig godt alt sammen men en enkelt ting der ikke blev plads til i den her tredive minutters opremsning af regeringens fortræffeligheder

den finanslov der her bliver lagt frem og i de år der kommer

titusind færre offentligt ansatte end vi har i dag på et tidspunkt hvor der samtidig kommer flere børn og flere ældre

det relevant at tage det med i sin tale og hvorfor er det ikke med i venstres annoncer at der bliver titusind færre til at passe vores børn og give en omsorg til vores ældre samtidig med at der bliver flere børn

wammen så nævner lige præcis tallet titusind

jeg ret sikker på at man har læst spørgsmål nummer fire hundrede og en og fyrre fra den tiende juli to tusind og sytten stillet af herre

svar som jeg har taget frem på området det viser at under de forudsætninger man blev bedt om at regne på er det rigtigt hvis det

den fremgang der vil være deles ligeligt mellem lønsum

ikke være en nedgang men en stigning i antallet af offentligt ansatte faktisk en stigning i fuldtidspersoner

jo kan have alle de annoncer man har lyst til i store aviser med de bredeste smil

render man utrolig hurtigt på vores hospitaler der er brug for flere lærerkræfter og også vores børn

på hele ældreområdet ser vi at der kommer mange flere ældre i de kommende år så vil finansministeren ikke forholde sig til sit eget svar det er række en hundrede og fire i det svar man har givet og forklare

at man fjerner titusind offentligt ansatte samtidig med at vi får langt flere børn

der være en vækst i de kommende år i antallet af offentligt ansatte og ikke et fald sagen er at mens vi har siddet som regering har vi øget kommunernes råderum vi har øget kommunernes serviceramme og givet dem penge til

milliard kroner da herre nicolai wammens parti sad i regering sidst reducerede man kommunernes serviceramme med tre milliard kroner da skar man ned på servicen

med tre milliard kroner vi har tilført flere penge

måles på det man har gjort

men vi har trods alt flyttet os i en rigtig positiv retning i

er der jo en masse gode ting

ud ad den vej som finansministeren er på vej ud ad men en af tingene er forbedrede rådighedsbeløb for pensionister og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet det er en af de pinde

være med til at sikre at hvis man giver noget med den ene hånd

herre rené christensen kan bekræfte at man i kommunerne i øjeblikket har fået en langt bedre økonomi end man havde tidligere

sådan at regeringen i to tusind og femten indgik en aftale om satspuljen med en bred kreds af partier der i dag

regeringen står ved de aftaler vi indgår også

eneste år prioriteret at løfte vilkårene også

for ældre medborgere i et omfang der er markant større end det som er bidraget fra ældre ind i satspuljen jeg tror at

til at udhule det man giver med den ene hånd

har et forlig i mindelighed forsøge at komme ud ad den vej der hedder hvordan kan stoppe den her udhuling

set også at andre partier som er en del af satspuljen er enige i at pensionisternes købekraft er blevet formindsket markant

gå målrettet til forskellige områder som har høj prioritet blandt andet fordi det er alle på det almindelige arbejdsmarked der stiger lige meget

kunne opleve at nogle på lavtlønsområdet med lave lønstigninger faktisk ville blive overhalet af folk på

hvad de vilkår og de rammer er som

finansministeren rent konkret er citeret for

jeg tror ikke at vi kommer til at diskutere flere skattelettelser på arbejdsindkomst før et folketingsvalg og finansministeren siger hvis der bliver mulighed for at sænke dem efterfølgende synes vi det er positivt men jeg kan hverken sidde her eller senere og love at vi

skattelettelser så mit spørgsmål er egentlig

der nemlig ikke nogen modsætning mellem skattelettelser og velfærd jeg mener sagtens at man hvis man har en sund økonomi

man sørger for at få flyttet folk fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse

og samtidig have råd til at forbedre vores sundhedsvæsen forbedre vores folkeskoler

brug for et læseløft og forbedre vores børnehaver det synes jeg sagtens at

at vi kan blive ved med at have en stærk økonomi jeg ser gerne at man kan sætte

ligger her er der afsat en lille pulje til at lette vilkårene for borgere og erhvervsliv ved at sænke afgifter

gerne give finansministeren det bagefter det er blandt andet der hvor vi jo prioriterer den grønne omstilling med med firs milliard

er en helt anden måde tænke økonomi på og tænke samfundsopbygning på og måske også

vi øger klimapuljen til det højeste niveau nogen sinde men det ligger inkluderet i de nul procent

som vi regner med til vores udviklingsbistand vi gør det fordi det er muligt at regne det med ind og fordi vores holdning som regering er at vi regner det med ind i udviklingsbistanden

af til en klimapulje når det lige præcis ikke er nye penge

men vi tager dem fra udviklingsbistanden

er problematisk når vi ved at fn gang på gang har udtalt at lige præcis klimabistanden er det helt afgørende

ellers batter det ikke noget så

pensionskasser og fra private investorer til netop at gøre noget mere derfor når vi langt længere ud med vores klimabistand end de fem hundrede og

til andre der laver det det kommer på toppen af at vi har den største sum nogen sinde til humanitær hjælp i nærområderne så danmark bliver faktisk inviteret rundt i verden for at snakke om hvad det er vi gør for at være innovative på klimaområdet

innovative på finansieringsområde for netop at kunne vise

end regeringens initiativer gør

til klimaforhandlingerne her i efteråret og jeg vil gerne give tilsagn om at ligesom vi var med til at løfte regeringens energiudspil til et rigtig ambitiøst

hvordan venstre kan få sig selv til at fortsætte grønthøsteren på vores unges uddannelser det rammer jo med kirurgisk præcision hårdest

landdistrikter der i forvejen har svært ved

ungdomsuddannelserne erhvervsskolerne og gymnasierne men også

venstre ønskede ifølge vores beregninger svarer det til at

eller erhvervsuddannelser der har nemmest ved at tiltrække unge

der ligger længst ude så vi er fuldt ud opmærksomme på at være en problemstilling

at et helt område ikke har et ordentlig uddannelsesmæssigt grundlag

åbne for at kigge på om der skal ske endnu mere med hensyn til

vi jo klart lagt frem at vi mener at fra to tusind og to og tyve skal midlerne blive

at stille vores uddannelser kvalitativt svagere

et tidspunkt hvor vi aldrig har brug for

at vi får flere udenlandske medarbejdere ind og hjælpe på de danske

i statskassen fra dag et de kommer ind

til uddannelsesområdet vi har blandt andet

at løfte erhvervsuddannelserne

noget der kommer fra et omprioriteringsbidrag

ikke lave det regnestykke som herre martin lidegaard

kigger på hvad omprioriteringsbidraget

specifikt på på erhvervsuddannelserne

efter at der var røget lidt frem og og tilbage hundrede million

skriger efter arbejdskraft i

på grund af konkurrence fra

i minus da vi lavede beregningen i august måned to tusind og femten så det var en økonomi der ikke hang sammen og var nødt til at blive

der er blevet krævet af undervisningssektoren at de leverer ind til en fælles omprioritering

der løfter efteruddannelserne med to milliard kr

mål for at vi har valgt også at bruge nogle af midlerne fra omprioriteringsbidraget på at få en bedre kræftbehandling i danmark så vi får en højere overlevelsesrate på at få flere betjente i stedet for tiden under den tidligere

regering hvor vi fik færre betjente i danmark

og at vi har en politistyrke der kan løse de opgaver

en nedskæring derfor har

at købe en stor tryg og miljørigtig familiebil i forhold til det de

at finansministeren er meget begejstret for fns verdensmål og dengang finanslovsforslaget blev præsenteret nævnte finansministeren også at danmark er nummer to på sdg indekset på et møde tidligere

verdensmål seksten i forhold til grønland

skal lige se her fred retfærdighed og stærke

ansvaret for at man hverken i tórshavn eller nuuk også tager et ansvar for hvad der sker lokalt

og der sagde fru aaja chemnitz selv at

jeg tror at justitsministeren er langt bedre til

hvad der er muligt at gøre og hvad der er behov for at gøre i forhold til samarbejdet mellem danmark og grønland på justitsområdet

vil gerne tilkendegive at jeg mener at vi også her har et ansvar for at levere gode rammer for at det grønlandske folk skal have

justitsområdet noget andet

rigsfællesskabet over for fn og der synes jeg det kunne være sin plads at grønland og færøerne

ladet sig inspirere af danmark fordi vi jo lige præcis

så når vi næste gang skal og jeg ved ikke om det er i

lægge mig i selen for også at have grønland og færøerne repræsenteret i den danske

og derfor nævner jeg to navne ad gangen så man ikke skal løbe

benny engelbrecht kan han blive siddende på sin stol

at efter ham er det herre christian rabjerg madsen rabjerg madsen og så kan han

med til at sikre at vi fik en ordentlig historiefortælling i danmark for det er korrekt at regeringen i to tusind og femten sagde at økonomien havde det dårligt og derfor blandt andet indførte omprioriteringsbidraget men sandheden er jo også

bnp skønnet og dermed påviste at der havde været en markant større vækst end ventet og

effekter der havde været på økonomien havde en positiv gennemslagskraft i virkeligheden havde vi jo fået nogle forskræp i

da vi holdt marienborgtopmødet i maj to tusind og seksten og uden at skulle citere præcist hvad de forskellige sagde

man i hvert fald sige at overvismand michael svarer ikke efterlod det indtryk at der var en brændende platform og derfor må jeg bare sige at når vi så står i dag og det går

finansministeren også selv siger så har jeg meget vanskeligt ved at se hvad formålet skal være med at de kommende tre år år for år fortsat udhuler uddannelserne på et tidspunkt hvor vi mere end nogen sinde har brug for

nul procent procent af bnp og det er på grænsen af budgetloven i august måned

det over grænsen for budgetloven og selvfølgelig skulle der strammes op

skal være omprioriteringsbidrag på kulturområdet for jeg kan forstå at

usikkerhed der har været

nu altså i dag og vi venter spændt på i morgen

men at det skal der så på kultur fremadrettet det er jo også et nyt tiltag fra to tusind og femten

få et ærligt svar på hvorfor det er så afgørende for regeringen at der skal spares netop på uddannelsesområdet

det netop det der skal prioriteres for finansministeren lægger jo ikke skjul på at hvis det står til regeringen

kan der komme skattelettelser på tale hvorfor så prioritere

øge antallet af betjente vi vil øge kræftbehandlingens kvalitet og sørge for at flere kan overleve

indsats vi har for at sikre at vi har et danmark der hænger sammen et danmark der er i balance

også valgt at prioritere penge tilbage til uddannelsesområdet på en række områder blandt andet på

blandt andet på den reserve der nu ligger til erhvervsuddannelserne

men vi behøver i virkeligheden ikke at tale så meget om tal vi kan bare forholde os til virkeligheden jeg er valgt

i de et budgetforlig i

to og tyve det betyder massive besparelser på sfo de taler ikke om lukkedage

om lukkeuger det betyder massive besparelser på børnepasning og det betyder massive besparelser på specialskolerne

varetager undervisningen af de allersvageste elever

helt konkrete konsekvenser af den politik som regeringen fører og et billede på virkeligheden som står i skærende kontrast til den

fordi socialdemokratiet ikke ville tage ansvar for en udligningsreform

at der ikke var nok mandater til at støtte regeringen i en

er i dag blandt andet spørgsmålet om hvorvidt en kommune har en stor

helt uforholdsmæssigt meget og jeg ærgrer mig over

til at tage ansvaret for en udligningsreform

vi skal passe allerbedst på får en dårligere undervisning

de flere penge der er blevet tilført stemmer ikke overens med at der også er blevet flere og bliver flere ældre og flere

de midler man tilfører betyder dårligere

at borgmestrene kan huske hvem der skar ned på deres serviceramme

der sker i andre af venstres kommuner allerød assens ikast brande

nogle af de konkrete nedskæringsforslag de nu sidder og er nødt til at behandle

reducerer bad på plejecentre til ældre fra en gang ugentligt til en gang hver anden uge ophører med

lejrskoler i udskolingen i deres folkeskoler assens kommune bad med hårvask til vores ældre fra hver uge til hver anden uge indskrænke åbningstiden i daginstitutioner og ikast brande diskuterer nu et forslag om at indføre tørsvømning i folkeskolen

gode tider bedre det her finansminister er ikke gode tider det er alvorlige nedskæringer i finansministerens

aarhus kommune i nærheden af to hundrede million

baseret på at der pludselig

at rydde op i nu så der er

med et stort problem

på grund af en ret lemfældig budgetlægning

skulle ud at genvælges derfor står de nu med en masse udfordringer

og vi har frigjort ressourcer internt i kommunerne kommunerne har selv sagt i aftalen fra juni måned i år at der er frigjort ressourcer for seks hundrede million

seksten i venstres finanslovsudspil fra før valget fik ansvaret der står med venstres udgiftsstop

forbrug hvert år med udviklingen i lønninger og priser dermed er det i princippet muligt at fastholde det samme antal offentligt ansatte og købe de samme varer og tjenester

private sektor som i dag det er muligt at fastholde det samme antal offentligt

men nu kan vi se at der er seks tusind færre offentligt ansatte og det er det man kan mærke ude i de kommuner

at der var blevet langt færre ansatte i den offentlige sektor under socialdemokratisk

for velfærden jeg vil bare gerne bede om at man har én standard én standard

når man er i regering og den samme standard når man er i

fra vores gymnasier vores videregående uddannelser vores universiteter vores professionshøjskoler

når der sidder alt for mange elever i klasselokalerne når gymnasielærere bliver fyret rundtomkring i landet og når vi hører at

især de små uddannelsessteder rundtomkring i landområderne

mulige røgslør og bortforklaringer om at det her måske ikke er så slemt alligevel

virkeligheden er som jeg ser den at man skærer ned og at man saftsuseme har tænkt sig at blive ved med det de næste mange år dansk industri og dansk erhverv

tilbage til andre områder dengang vi skulle styrke politiet dengang vi skulle styrke vores kræftbehandling det er et omprioriteringsbidrag der betyder at pengene bliver i den offentlige sektor

det forbrug vi har vi løfter

og vi har lagt op til i år at det særlig er erhvervsuddannelserne som skal have et

der gør at de kan lave en bedre uddannelse en mere attraktiv uddannelse og kan sikre at endnu flere unge kan gennemføre den erhvervsuddannelse

at fjerne milliarder fra vores uddannelser ministeren må vel have overblik over det samlede regnestykke der bliver henvist til her så hvad er det samlede regnestykke egentlig

dele af den offentlige sektor pengene er gået til

politi kræftbehandling de er gået til at vi

sidste år gav kommunerne en halv milliard mere til at de kunne løfte ældreplejen

så vi har prioriteret om inden for

ikke reduceret det offentlige forbrug det er faktisk øget men det er korrekt som spørgeren siger at der er færre penge til uddannelse det er også derfor vi i år har afsat en pulje

kan vi spare hvad der svarer til seks og tyve billioner dollar

ikke millioner eller milliarder men billioner dollar

så mange penge på de effekter

noget af det som de peger på der er brug for er blandt andet en radikal omlægning af hele vores transportsystem hele vores infrastruktur

skattefordele og subsidier til udledning

fossile brændsler men hvad har regeringen gjort

har taget afgiftsfradraget væk fra elbiler

at køre over storebælt i bil så kan finansministeren ikke være

mig i at på den måde er man da på ingen måde foran i forhold til

er blevet billigere vi står over for en udfordring

hvordan vi får flyttet hele vores samfund over

behov for olie ikke bare i danmark men i verden vil jeg hellere have at olien kommer fra nordsøen end at den kommer fra ustabile regimer

ud af det end at det er regimer hvis verdenssyn ligger fjernt fra vores derfor er det at vi

en aftale om at få genopbygget tyrafeltet

det forsvinder jo ikke ved at det ikke er dansk

får gevinsten ved det så derfor er der en udfordring og det er den vi tager fat på vi har reserveret hundrede million kroner til grøn transport i energiaftalen vi har en endnu større klimapulje på en

og vi kommer i det her efterår med regeringens bud på hvordan vi tager fat på det

hele tiden en begrænsning i forhold til at sige

skal også følge med eller vi skal også

man kan jo godt hvis man gerne vil til gengæld

sådan at salget af hybridbiler er gået stærkt frem for en del af den omlægning

er blevet markant billigere og derfor er salget af dem steget markant på elbilområdet skal vi have en drøftelse af hvad vi kan gøre det er derfor at vi

flyttet os fra brændstofmotorer

fremlagt det sådan at

fastholder vi omprioriteringsbidraget de næste tre år så jeg synes man stikker folk blår i øjnene jeg kommer fra viborg og jeg har brug for at kunne give et svar til viborgensiske virksomheder der står og mangler uddannet

de mangler uddannede folk på alle

jeg skal sige til dem når vi nu stadig væk står med det her omprioriteringsbidrag og det ser ud til at det skal fastholdes med regeringen

sundhedsstyrelsen har vi så mistet en

blevet tilført midler men vi

til viborg og sige to ting allerførst en stor ros til de unge i viborg

med til at gøre at viborgs erhvervsskole mercantec har haft en fremgang på cirka tredive procent i optaget af unge det er tegn på en stærk skole

til at styrke erhvervsuddannelserne ikke bare det første år men i de kommende år for at sikre at vi har gode

fag på det niveau som de gerne ville

og gå på gymnasiet i stedet for

hvis regeringen med det her tiltag forhindrer elever derude i

taxameter og vi har også tilkendegivet at det her er noget af det vi gerne vil kigge på

er behov for at prioritere udkantsgymnasier udkantstaxameteret højere fremadrettet for at sikre at vores små uddannelsesinstitutioner primært i

fremtid og en bredere palet af de uddannelser og de uddannelsestilbud

finansministeren med modsat fortegn hvor finansministeren lagde meget vægt på at

og varmt vand og derfor kunne man ikke bagefter skille det ad det kan man så åbenbart godt alligevel

ikke bare helt grundlæggende bekræfte at havde regeringen ikke brugt penge på for eksempel billigere luksusbiler på for eksempel en særlig lavere arveafgift for dem der har rigtig mange penge fordi de er arvinger til virksomhedsejere så havde de penge blandt andet kunnet bruges til at sikre at

hvert år skulle fyre undervisere skulle skære ned på kvaliteten altså kan vi ikke bare få den helt grundlæggende ærlighed at man har valgt at prioritere nogle andre ting og

korrekt at vi har sørget for at en almindelig familie nu kan købe

lavere pris det er rigtigt at vi har sørget for at grænsehandelen er faldet

nu kan se at langt færre danskere kører over grænsen for at handle

og en større interesse fordi beskatningen for småsparere er blevet markant mindre vi kan se at vi har styrket vores vilkår for virksomhederne

det prioritere ved siden af

gang og bekræfte at får vi et valg før den her finanslov skal gennemføres så kan min datter og andre af de unge mennesker der er startet på en ungdomsuddannelse i år se frem til et uddannelsestilbud med flere undervisere med højere kvalitet end hvis den her regering bliver siddende og fortsætter sin nedskæringspolitik over for uddannelserne

bare få den ærlighed frem at man vil prioritere andre ting

der er lidt uenighed om hvor hvor bredt man skal rulle omprioriteringsbidraget tilbage

af det danske samfund som peger

netto bruger mindre på uddannelse så er det bare det undrer mig

hvorfor det er nødvendigt at spare på

for det andet andet når man så ser på hvor meget der bliver sparet kunne finansministeren så ikke

det regeringen overtog magten i to tusind og femten

vi har altså valgt at prioritere noget af det

tidligere gik til uddannelsesområdet til blandt andet andre højt

styrke politiet hvor den tidligere regering skar ned på politiet og reducerede antallet af betjente

vi øget antallet af betjente det mente vi var en vigtig prioritet derfor går en del af det omprioriteringsbidrag vi har haft siden to tusind og

blandt andet også til at kunne prioritere ekstra politi for at skabe tryghed og for at sikre at borgerne får den service de forventer

færre flygtninge der kommer markant færre familiesammenførte det betyder at vi sparer penge der kan daces og derfor indgå i udviklingsbistanden men også de ikke dac bare udgifter er gået markant ned fordi vi har fået styr på tilstrømningen

bruge på andre dele af den offentlige sektor for at sørge for at vi får leveret det som danskerne forventer af os

forbrydelse hvis det er sådan at man har behov for

kontakt til lovens lange arm og det synes jeg er rigtigt

dårligste læsere i folkeskolen det synes jeg er helt rigtigt

til de folk der har forladt uddannelsessystemet men

bliver glemt men at de bliver prioriteret også

det der er så utrolig forstemmende ved den debat vi har haft i dag er at vi snart

en opgangstid hvor økonomien faktisk har det godt i modsætning til nogle meget meget hårde kriseår hvor

jeg mener at vi spildte nullerne på at man lavede alle mulige utrolig mærkelige prioriteringer i stedet for at investere i det der skal til for at fremtidssikre vores samfund jeg mener ikke at der er nogen der er tjent med at vores uddannelsessystem bliver beskåret og slet ikke i nogle år hvor vi har

behov for at foretage de investeringer man ikke kan foretage i nedgangstider

vi har en sund økonomi så langt kan vi være enige hvorfor er det så at regeringen ikke foretager

hvem er det det gavner at man sparer

andet vi har blandt andet omprioriteret

til sundhedsvæsenet så når nogle

kræftbehandling end vi har set tidligere jeg noterer mig i øvrigt også

åbenbart er det seneste bud på en politik på det område

selvfølgelig skal være plads til at vi politisk

det er det vi gør vi omprioriterer og i år omprioriterer

anden runde det er kun med halv taletid så det

der ønsker en anden runde

der ønsker en anden runde det er der ikke da der så ikke er flere

jeg vil gerne sige tak til alle jeg synes at i har været enormt seje i dag med et så omfattende materiale at skulle diskutere inden for

der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslagene henvises til finansudvalget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

meddelelse om hvem der er valgt i henhold til gruppens indstilling vil